lovforslag nummer l en hundrede og tredive skatteministeren lovforslag nummer l en hundrede og en og tredive og l en hundrede og to og tredive justitsministeren lovforslag nummer l en hundrede og tre

hundrede og otte og tredive økonomi og erhvervsministeren lovforslag nummer l en hundrede og ni og tredive klima og energiministeren lovforslag nummer l en hundrede og fyrre

en hundrede og to og fyrre simon emil ammitzbøll

beslutningsforslag nummer b seks og tres peter skaarup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

at følgende ønsker

margrethe vestager carsten hansen jesper petersen per clausen morten bødskov astrid krag christine antorini

jonas dahl det er ni spørgere hvis alle bruger taletiden fuldt ud

vi otte så det er op til medlemmerne om vi når de ni hvor hurtigt man stiller sine spørgsmål og i hvilket omfang man overholder taletiden men det er utvivlsomt at den første der får ordet er fru margrethe vestager med spørgsmål til statsministeren oppe fra pulten undskyld statsministeren har mulighed for at få ordet i fem minutter

orientere folketinget om væsentlige spørgsmål værsgo til statsministeren

er jo ikke underligt i lyset af den store krise som europa og

men det der selvfølgelig var det opsigtsvækkende og interessante ved topmødet i fredags var at tyskland og frankrig på det topmøde og som opspil til det

om en såkaldt konkurrenceevnepagt hvor ideen er at styrke samarbejdet

om europa er konkurrencedygtigt eller ej i første række jo med afsæt i eurozonen det er et meget væsentligt initiativ der her er taget og som efter min opfattelse måske er gået en smule upåagtet hen i den bredere

have stor betydning for europa

stor betydning for det europæiske samarbejde

at regeringen agter at engagere sig meget aktivt i det videre

er ingen tvivl om at europa står over for et konkurrenceevneproblem der er behov for at overveje hvordan vi

hjælpe hinanden med at træffe de nødvendige men jo ikke altid lige populære beslutninger den internationale krise har vist

i europa udgør en slags skæbnefællesskab et skæbnefællesskab hvor usunde økonomiske dispositioner i et land umiddelbart smitter af på andre lande

for en lille åben økonomi som danmark

har tradition for igennem mange mange år at føre en grundlæggende ansvarlig økonomisk politik og som samtidig

er meget afhængigt af samhandelen med andre europæiske lande er det åbenlyst i vores interesse at andre lande følger

derfor er det grundlæggende positivt at der øjensynlig nu er lagt kimen til noget der

at man i eurolandene altså vil forstærke

ligger i direkte forlængelse af regeringens hjemlige økonomiske dagsorden genopretningspakken dagpengereformen tilbagetrækningsreformen su reformen de mange initiativer fra regeringens vækstforum som er ved at tegne sig og ikke mindst den store konkurrencepakke der blev lanceret før jul og som skal skabe mere dynamik

fem sjettedele af det danske arbejdsmarked som ikke er udsat for international konkurrence det er alt sammen danske initiativer som præcis svarer til det fokus der nu også er internationalt situationen er

overalt i europa uden

stift rettet mod at konsolidere økonomien at skabe sunde offentlige finanser

skabe sammenhæng mellem indtægter og udgifter og så lancerede han i øvrigt fem år med fastlåste offentlige udgifter så overalt i den frie verden er

står over for et gældsproblem men også et konkurrenceevneproblem

er noget der tyder på at der er ved at vokse en vilje frem også i andre lande til at tage fat på strukturreformer for eksempel i

fleksibilitet på arbejdsmarkedet

dagsorden nemlig at skabe ny vækst og nye arbejdspladser gennem sunde offentlige finanser og ansvarlige reformer og derfor er vi naturligvis også på europæisk niveau

situation hvor vi ønsker at engagere os i den her

et euroland om end vores krone er låst

konturerne af et samarbejde med afsæt i eurozonen som måske tager i omfang

kan aktualisere vores overvejelser om vores egen position i

sige noget endegyldigt om

vi må følge bredt også i det europapolitiske flertal i folketinget og som kan betyde at vi må

jeg kan høre at statsministeren allerede har

var mit grundlæggende spørgsmål nemlig hvordan

at skabe sunde offentlige finanser tror jeg at statsministeren løber åbne døre ind

i hele det danske folketing i hvert fald hos radikale venstre derfor er det med stigende bekymring at vi ser på at der tilsyneladende ikke er ret meget af det

ligesom det ser overordentlig sløjt ud

at den genopretningsplan som statsministeren selv gang på

gang gang har promoveret under overskriften at

underlig mellemfase fordi de helt oplagt

jævnfør regeringens udmærkede forslag om

vil jeg bare spørge statsministeren hvordan vil statsministeren sikre at regningen bliver betalt i øjeblikket mangler der

omkring otte ti milliard kroner og måske endnu mere frem til totusinde

de beslutninger der skal sikre at danmark i to tusind og elleve to tusind og tolv og to tusind og tretten konsoliderer

det spiller ingen trille

skal sikre at der ikke er noget kommunalt merforbrug

en aftale med kommunerne om kommunerne har budgetlagt med luft op til det der er aftalt på den gode side af en

af budgetdisciplin i kommunerne

betinget af aftaleoverholdelse

at der ikke er nogen vækst i de offentlige forbrugsudgifter ud over løn og inflation så er det rigtigt at i

at komme videre og ind i fremtiden har regeringen fremlagt i alt tre

løsninger på jeg har jo markeret at når vi senere i foråret har fremlagt

er der basis for at tage drøftelser om den store klump som for alvor vil flytte noget og

er der ikke noget der tyder på at regeringens planer vil være tilstrækkelige det svarer jo lidt til at have

det der vækker undren hos mig er

oplevelsen af at

at tage et politisk ansvar for den økonomiske situation danmark er i ikke får regeringen til at lægge sin

tyve plan frem at indkalde til forhandlinger og konstatere om vælgerne skal spørges om hvilken retning danmark skal gå i og hvilke forventninger de kan have til deres politikere det kan simpelt hen

skal bruge uge efter uge

at aflevere konvergensprogrammet til eu der gør at vi kan få at vide hvad der er regeringens samlede

med bestemthed sige at det vil være en plan som ikke bare

tusind og tyve men som også anviser de nødvendige løsninger det er

plan en

styre danmark igennem krisen med noget der minder om oecd’s mest offensive krisepolitik

i de gode

flere offentlige udgifter og som gør at danmark kommer menneskeligt bedre igennem krisen

var at samle op på

statsunderskuddet i overensstemmelse med eus regelsæt på den korte bane for at sikre tillid til

er så et perspektiv

kommer senere i foråret det står i skærende kontrast

som altså er mange planer

løser det her konsolideringsbehov på kort sigt

det der er meget meget svært at forstå når man som det radikale venstre arbejder med at komme med

forslag for at folketinget kunne samles om at løse en dybt alvorlig økonomisk situation som danmark står i er at det her øjensynlig kan vente igen må vi takke for

for hvornår statsministeren ville være nødt til at fortælle danskerne

er styr på dansk økonomi at der ser vi frem til

gæld op og gæld op og hvor det vil være højst usikkert om dansk økonomi kan komme i en sådan form at vi ville kunne blive medlem af euroen på et tidspunkt

der forhindrer statsministeren i at fremlægge to tyve planen i dag og indkalde til egentlige realitetsforhandlinger

om su om de ting som er sat på tegnebrættet men som tilsyneladende skal vente

jeg siger jo på alle afgørende stræk deler synspunkter omkring den økonomiske politik i skærende kontrast til den resterende del af

som ikke har nogen bud på hvordan man løser de næste tre års konsolideringsbehov i

jeg vil da tro at

otte havde de største overskud på de offentlige finanser i hele europa og jeg vil da tro at fru margrethe vestager også kan bekræfte at de store overskud blev brugt til at skabe en situation hvor

opslag i den vedtagne finanslov

og tretten bringer budgetunderskuddet ned

planer men man bliver jo i tvivl når man hører

den nye konservative leder der siger en afskaffelse af efterlønnen er sund fornuft sund fornuft når vi ved der meget snart bliver alvorlig mangel på arbejdskraft

det konservative folkeparti har foreslået

være skattelettelser for fem og tredive milliard kr og mit spørgsmål er

simpelt hen bare mener statsministeren at der er fuld opbakning i regeringen til den økonomiske politik og er statsministeren enig med de konservative i at når efterlønnen afskaffes skal der gives skattelettelser på fem og tredive milliard

beløb i en overskuelig årrække det hænger sammen med at

økonomien efter en offensiv krisestyring der holder arbejdsløsheden i ave i

man ser i andre lande at fryse

der ikke indgå egentlige skattelettelser

de konservative mener at man skal

og så mener de søreme også

nulvækst ude i kommunerne og i de statslige budgetter

det vil give et provenu så vidt jeg forstår på

beskære de offentlige udgifter i

og femten eller er statsministeren her heller ikke enig med de konservative ret interessant at få uddybet om regeringen i det hele taget har en fælles økonomisk politik

være skattelettelser efter at man har fjernet efterlønnen

statsministeren er ikke enig med de konservative om noget som helst er der i det hele

skitseret en økonomisk politik der selv hvis man lægger alt hvad der står til grund

af at der skal drikkes konsensuskaffe med fagbevægelsen på et eller andet tidspunkt i nogle lokaler offentligheden ikke har adgang til og hvor

instrumenter man skal tage i brug for at sikre at trylleformularen om at alle danskere skal arbejde tolv minutter

risiko for at den danske rente stiger af risiko for at man er nødt til at ty til nye indtægtskilder i form af skatter man ikke har

og i slutningen af

der vil hænge fuldstændig sammen både på indtægtssiden og på udgiftssiden vil der indgå skattelettelser i den nej

redde den på målstregen men vi må konstatere at de to regeringspartier er fuldstændig

er at hver gang de konservative har bedt om at få et eller andet opfyldt det gælder jo efterlønnen det sagde de lang før statsministeren gjorde det sagde de om de skattelettelser der

fogh rasmussen sagde på det tidspunkt

er der ikke sandsynlighed for at de konservative får ret i at når nu man afskaffer efterlønnen

er der råd til at give fem og tredive milliard kroner i skattelettelser når man nu har ladet de dårligst stillede betale for de ufinansierede skattelettelser som statsministeren har givet det er sket hver eneste gang indtil nu så jeg må indrømme at tvivlen nager mig

også indrømme at for mig ser det ud som om det sejler fuldstændig imellem regeringspartierne de er ikke enige om noget som helst og det bliver underligt hvis regeringen

med den løsagtige påstand der kom en gang mere her om at der skulle

regeringen har givet skattelettelser ad tre omgange

fire i to tusind og syv og i to tusind og ni og alle tre gange har det været fuldt finansieret

to tusind og syv som er noget af det herre carsten hansen turnerer rundt med skulle være ufinansieret kan man jo se

ville socialdemokratiet give nye velfærdsrettigheder for så hvis regeringen har givet ufinansierede skattelettelser

jeg går da ud fra

give skattelettelser af regeringen

mest ekspansive man kan se i oecd

april lægger vi fuldstændig lige så konkret så kroner

udgiftssiden en to tusind og tyve

vi kan få diskuteret økonomien til bunds

jeg bliver selv helt rundtosset af at høre på den stribe af ikkesvar vi får fra statsministeren i dag regeringens økonomiske plan hænger simpelt hen ikke sammen længere så sent som i mandags undsiger tre økonomiske professorer

der mangler visioner for at skabe job nu

der mangler venstre og konservative har ikke holdt

holde det offentlige forbrug nede har overskredet

med fem og tredive milliard kroner

hvad man lægger i genopretningsplanen og flertallet for hvad man foreslår skal være

og tyve planen er forduftet inden forhandlingerne overhovedet for alvor

fører sådan et gabende hul i kassen og en plan der ikke er flertal for

for boligejerne det er da et svigt uden lige fra regeringens side at man igen ser ud til at ville solde penge op diskutere skattelettelser for fem og tredive milliard kroner og fremlægge en plan der overhovedet ikke hænger sammen er det det der er statsministerens udgave af ansvarlig økonomisk politik

stor respekt for professorer også ud i økonomi men hvordan de kan spå om fremtiden undrer mig nu

er vedtaget omkring nulvækst er

i forbruget i to tusind og ti ikke skal være nogen realvækst i to tusind og elleve to tusind og

mig bekendt skriver vi i dag den niende februar to tusind og elleve og man skal godt nok have stærke profetiske evner

folkesocialisternes hjælp for de står

at folkesocialisterne ikke byder sig til

der skaber stor sandsynlighed for at kommunerne efterlever det

er besluttet en stor del af bloktilskuddet er givet betinget der er målrettede sanktionsmekanismer i

har budgetlagt

milliard kroner mindre

der er al mulig grund til at tro at det

og ti

mangler stadig aftaler før genopretningsplanen kan siges at være fuldstændig gennemført

gået i gang med en diskussion om at afskaffe efterlønnen er godt nok ikke flertal for det men det vil man

at de konservative kræver nye skattelettelser den del går statsministeren meget behændigt udenom i dag

de konservatives formand siger den anden oktober at en afskaffelse af efterlønnen er sund fornuft

ordningen vil vi få råd til fortsatte skattelettelser finansministeren er sammen med økonomi og erhvervsministeren i børsen den syttende september to tusind og ti enig om lavere selskabsskat

altså gået i gang med at diskutere nye skattelettelser uden at der overhovedet er flertal for at afskaffe efterlønnen endnu som måske er det der skal finansiere det eller hvad eller kommer vi i en ny situation som den i to tusind og syv

kort før valget alligevel lykkedes de konservative til allersidst at få gennemtrumfet nye ufinansierede skattelettelser der har skabt hul i statsfinanserne

der voksede meget eller lidt uanset hvad man har besluttet

for uanset hvor mange penge man

og slås om

for at sikre sig at man holder sig inden for det

er jo sådan set den afgørende forudsætning for at enhver regerings økonomiske politik

det har regeringen taget ansvar for det har vi sikret ved at lave modregningsmekanismer og betingede bloktilskud og det er

mod bedre vidende

og to tusind og syv er ufinansierede

set noget som bo sandemann rasmussen professor fra aarhus universitet

den tidligere overvismand peter birch sørensen har gjort det tag bare finansministeriets eget konvergensprogram fra to tusind og syv på side femten om at skatte og udgiftspolitikkens nye prioriteringer det var dem der kom til i to tusind og syv

finanspolitikkens holdbarhed ja der var ufinansierede skattelettelser de blev gennemført kort

er indtrykket og fornemmelsen jo altså at især regeringspartneren er godt i gang med at prøve at gentage det stunt

give en garanti for at vi ikke igen vil se nye skattelettelser på trods af at hans egen finansminister giver økonomi og erhvervsministeren ret i at

at vi skal afskaffe efterlønnen for at få råd til nye skattelettelser kan vi få en egentlig garanti

for god til på den måde i virkeligheden at rette

det andet parti man øjensynligt

til finansloven som er ufinansierede altså det forstår jeg simpelt hen

ud af regeringens skattepolitik er vi imod

tusind

cetera det hele er fuldt finansieret

et lille foredrag om det i venstres gruppe det kunne forhindre mange misforståelser og fejltagelser her i

statsministeren siger at når de konservative foreslår skattelettelser

de konservative foreslår yderligere år med nulvækst i den offentlige sektor

vi være sikre på at det ikke bliver til noget

konservative det bliver ikke til noget så kommer jeg bare lidt i tvivl

samme reaktion man havde da man snakkede om afskaffelse af

var det ikke også fuldstændig sikkert

måske er hemmeligheden bag at statsministeren er så begejstret for merkel og sarkozys forslag om at fratage det danske folketing den danske regering og danske befolkning muligheden for at føre en selvstændig økonomisk politik ikke

vil føre men at forhindre det konservative folkeparti i at komme igennem med økonomisk uforsvarlige løsninger så i virkeligheden

viljen til at afgive suverænitet over dansk økonomisk politik sammen med at statsministeren ikke tror på sine egne evner hverken til at vinde det næste valg eller hvis det skulle lykkes at vinde det næste valg at holde de konservative på

er et interessant initiativ

i europa står

unge befolkninger så er

præget af at være en aldrende befolkning mens andre regioner rundtomkring i verden har styrket deres konkurrencekraft og konkurrencedygtighed

hvordan europa på ny

det ønsker jeg da at melde mig ind i og få indflydelse

så langt det nu er muligt og med respekt for at vi

også derfor at lande i eurozonen

kristendemokratiske men også er under ledelse af socialdemokrater

portugal

er socialdemokrater kristdemokrater konservative eller liberale

det fremover skal være igennem eu at beslutninger træffes om hvilken økonomisk politik der skal føres i det enkelte land så ville man vel i stedet for sige det kan vi godt selv påtage os ansvaret for

finde ud af i dialog med vores befolkning vi insisterer faktisk på at vi selv vil styre hvilken økonomisk politik der skal føres i vort land men er kendsgerningen

at det statsministeren siger er at han vil gøre hvad han kan for at begrænse det danske folketings mulighed for at træffe selvstændige beslutninger fordi han vil underordne os euroen og eus regler på det her område så meget som det overhovedet er muligt at slippe godt fra det er vel realiteten jeg synes jo ikke

er udtryk for nogen særlig stor ansvarsfølelse

er at

lande og vi er i virkeligheden nok mere afhængige af beslutninger der træffes i andre lande eller ikke træffes i andre lande end

resten af verden er afhængige af vores beslutninger for nu lige at

halvfjerds procent af den danske eksport falder i europa for bare at nævne en ting vi er et land der er kendt for

en grundlæggende ansvarlig politik

har der grundlæggende været ført en ansvarlig økonomisk politik det er jo ikke det man kan få øje på alle andre steder i

og demokrati fungerer nu på den måde at hvis man vil søge indflydelse hos andre

selv åbne sine bøger og være parat til at gå i diskussion omkring

set enig med statsministeren i

man nok må drage den konklusion på baggrund af det merkel og sarkozy sagde og delte ud i nogle relativt

at det enkelte land selv skulle bestemme hvilken pensionspolitik

hvor konsekvensen er at vi ikke selv kan bestemme og det er jo dog mærkeligt at en statsminister er så overbevist om at han har den rigtige politik og vinder næste valg på det

mere ind men de er ret mange på

at leve op til et ansvar

derfor jeg er i gang med plan tre

ind i fremtiden selv om det jo havde været meget meget lettere

lukke øjnene for fremtiden og sige lad os koncentrere os om nu og her så skal det nok gå hen over en valgdato men jeg tror at politik også er for næste generation og ikke

nu bliver lagt i munden at jeg skulle have sagt at jeg er på vej ud i noget der bringer mig i konflikt med vores euro undtagelse

og som man ikke endnu kan bedømme

som aktualiserer vores overvejelser om hvor vi står

interesse at søge indflydelse på den proces der er sat i gang og i

sker i øjeblikket måske kan aktualisere og forny vores overvejelser om hvordan vi stiller til

er uden en sammenhængende økonomisk politik og uden en sammenhængende økonomisk plan for danmark både på kort og på lang sigt

økonomer vk plan er spin

godt som statsminister blive ved med at påstå

hænger sammen men sandheden er jo den at man har givet store ufinansierede skattelettelser som har slået et kæmpehul i kassen som gør at økonomien ikke hænger sammen

at bilde befolkningen ind at regningen er betalt desværre må man jo bare konstatere at det er

den virkelighed almindelige danskere oplever er megabesparelser på velfærden

et offentligt forbrug som har været fuldstændig ude af kontrol reformer som ikke er lavet der står vi altså nu ni år

når man så ikke har en sammenhængende økonomisk plan er det klart at det

i regeringsblokken der er det jeg godt kunne tænke mig at høre statsministerens holdning til nogle af de forslag der har været fremme

to tusind og tyve det jeg godt kunne tænke mig statsministerens holdning til er punkt 1

frem til 2020 og punkt 2 vil man være klar til at indfri økonomi

om at der skal være yderligere besparelser inden to tusind og femten men nulvækst i to tusind og fjorten og 2015

indgår der ikke personskattelettelser i to tusind og og tyve planen hvordan to tusind og tyve planen i øvrigt vil skabe mulighed for at det offentlige forbrug kan udvikle sig vil man se når vi fremlægger

man må forstå at den eneste grund

at danmark aktuelt har et underskud er at regeringen ad tre omgange har givet fuldt finansierede skattelettelser som er

svært at forstå når man kan se at

nu tager afstand fra det var en fejl at vi fremrykkede infrastrukturinvesteringer for fem milliard kroner

det var en fejl at vi lavede en renoveringspulje for at sikre at de små håndværkere havde noget at lave det var en fejl at vi indfasede skattereformen sådan at ganske almindelige familier der gik rundt i angst for at miste arbejdet og gik rundt i angst for at fleksrenterne ændrede sig til det værre fik lidt flere

det var en fejl at vi forlængede kredittiderne sådan at de små erhvervsdrivende der var klemt på likviditeten kunne vente med at

deres momspenge det var en fejl at vi forbedrede eksportkreditordningerne sådan at virksomheder der

set kunne afsætte produkter men havde svært ved at få det finansieret kunne få en hjælpende hånd det var alt sammen en fejl

ladet arbejdsløsheden eksplodere med i omegnen af ethundrede og tredivetusind

for meget at pålægge oppositionen at tage ansvaret for

ni næsten ti år det er klart at det er en belastning og når man så bliver forholdt virkeligheden

konsekvenser for almindelige familiers

få til at hænge sammen når regeringen gennemfører sine megabesparelser på velfærden fordi man har givet ufinansierede skattelettelser og fordi man har kæmpe huller i kassen det er jo interessant med de ideer der ligesom kommer

vi kan ikke helt få svar på om der vil være

vil der være øget brugerbetaling

lavere ydelser til eksempelvis førtidspensionister kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere og vil der være yderligere krav om nulvækst

at herre morten bødskov så skal være ærlig om

vi har gjort for at holde beskæftigelsen i gang har været en en fejl og så skal det skal det vel angribes på en

vi må da gøre må jeg forstå noget aktivt for at få banket arbejdsløsheden

er at vi i to tusind og fire to tusind og syv og to tusind og ni har givet fuldt finansierede skattelettelser

givet en lo familie i omegnen af tre tusind kroner

til danskerne det laver vi om

vi beklager meget at en ganske almindelig lo familie i en periode på nogle år har

penge mellem hænderne det laver vi om straks vi kommer til altså det er jo så hult som det kan blive

regeringens to tusind og tyve plan fremlægges

nu fordi vi gerne vil forhandle den i modsætning

er at de hundrede rigeste danskere

million kroner i skattelettelser

til det må man spørge sig selv er det fair når man kan opleve store besparelser på sundhedsområdet store besparelser i hjemmehjælpen og store besparelser på vores uddannelsesområde er det fair nej det er det ikke og derfor foreslår vi også at man indfører en millionærskat som betyder at de folk kommer til at betale mere og bidrage mere til fællesskabet hvad regeringen så ellers i sin ni årige periode og med statsministeren som

helt central minister i hele perioden har begået af fejl skal jeg ikke tage ansvaret for det der er behov for at få klarhed over er punkt 1 hvordan vil regeringen fylde hullerne ud i sin økonomiske plan og punkt 2 bliver finansieringen af det

eksempelvis lavere ydelser til førtidspensionister kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere og bliver det eksempelvis via et fast udgiftsloft over de offentlige udgifter på seks og tyve procent af bruttonationalproduktet som vil medføre historiske nedskæringer i den offentlige sektor igen det er det regeringspartiet været ude at foreslå

nu kom der så en minut

men som altså har udviklet en

aldrig har været større

i kroner og øre eller om man måler den i

at der i den plan ikke vil indgå yderligere personskattelettelser ud over dem som er besluttet men som er frosset ned og som

og som jeg forstår

set at sikre os imod en situation hvor vi skal have nulvækst

vi går og venter på så danskerne kan få lov til at træffe beslutningen om

have frem over for det er jo også det der er på spil særlig med de konservatives drømme om skattelettelser for langt over tredive milliard kroner

konstatere dagen hvor statsministeren hældte nationalbankens

en perlerække af økonomers vurderinger ned ad brættet når det kommer til vurderingen af nulvækst og

realistisk man kan sige at

som nogle af de sidste både den tidligere statsminister anders fogh rasmussen og vores finansminister har jo lagt navn til nogle fremragende citater om at det gik strålende for økonomi ganske kort tid før den internationale finanskrise ramte os så

den ene procent som regeringen selv vurderede i sin

lidt mere nede på jorden det er jo kommet frem i denne her uge at det nu er kommet dertil i kommunerne

at vores børn også får den uddannelse der gør at vi har en velstand i fremtiden

at arbejde noget længere når man ved at det er

hvis man samtidig giver femogtyvetusind offentligt ansatte

afsikrer det der ellers har været fundamentet under det danske velfærdssamfund nemlig det at når der er indtægtsfremgang blandt folk der går på arbejde sker der også en automatisk ekstra satsregulering af

og kun hvis man afmonterer den og i øvrigt nedlægger femogtyvetusind offentlige stillinger at

så er

stadig at finde ud af hvordan man vil få folk til at arbejde

det er jo interessant genopretningspakken er vedtaget

genopretningspakken handler om at indfri nogle krav til hvordan dansk økonomi skal udvikle sig i to tusind og elleve

nu en måned og ni dage inde i den første del af

om kommunerne overholder de aftaler de har indgået med regeringen

har været noget bedre end de socialdemokratiske regeringer i nitten halvfemserne til at få det til at ske men slet ikke dygtige nok

en kroner oveni den tid er forbi

det har vi sådan set også sikret os ved at vedtage en

desværre mod folkesocialisternes stemmer som giver kommunerne en mere end almindelig stærk tilskyndelse til at overholde budgetterne så genopretningspakken er vedtaget

en udfordring ude i kommunerne i øvrigt at sørge for at man bruger ressourcerne på de varme og ikke de kolde hænder

et tema vi kommer til at vende tilbage til inden så frygtelig længe

kan få mere end almindelig svært ved at leve op til

vurdering der lå i regeringens egen to

en vækst på at det hang sammen det

kommer fra nationalbanken det er også den vurdering som tidligere spørgere har

så ikke og det kan man jo blive lidt bekymret over

om hvor mange offentligt ansatte det vil koste at gennemføre vores økonomiske politik

villet privatisere veje det får de så at vide af trafikministeren

venstrepartikollegaer til statsministeren i kommunalt regi

skyld i alle de her forfærdeligheder og samtidig

åbenbart været et voldsomt merforbrug som folkesocialisterne nu står og anklager os for

er altså nogle nedskæringer der er sket ude i kommunerne

alt for mange penge nu må man lige finde ud af hvilken side man vil angribe regeringen fra jeg har godt forstået indvendingen der går på at det er et kritisk punkt at sikre at de

forbrugsudgifter ikke udvikler sig

det er et kritisk punkt uanset hvem der sidder i regering vi har et enormt decentralt styre i danmark er varm tilhænger af det men det er også en udfordring

med den her sønderlemmende kritik af at vi har brugt for mange penge

så ikke selv noget svar på hvordan man skal holde de her rammer regeringen

regeringen har vedtaget en lovgivning i folketinget desværre ikke med spørgerens

medarbejdere der sidder på kontor de kolde hænder som man kalder dem er steget at

at specialundervisningen i steget

normaltilbuddene folkeskolerne der

mange kommuner ligger nede under minimumstimetallet

vi rejser af statsministeren og regeringen når vi siger kommunernes budgetter skrider og det bliver de nødt til at få hjælp til at håndtere vi bliver nødt til

af statsministerens prestigereform så vi kan sikre

så giver kommunerne hjælp til at det ikke går ud over velfærden

vi fremlægger konkrete planer i modsætning til

som ikke fremlægger noget som helst konkret men har nogle luftige tanker man måske kan konkretisere efter et valg hvis det skulle gå sådan at man får magt som man har agt når det er sagt

øget udgifterne til folkeskolen også målt per elev

har vi set en stigning i specialundervisningen som gør at de ressourcer vi godt kunne

set derfor vi har fremlagt et meget meget omfangsrigt folkeskoleudspil der blandt andet sætter en tyk streg under at skabe en mere inkluderende folkeskole så vi over tid får dæmpet udgifterne til specialundervisning og får løftet udgifterne til normalundervisning jeg

er ingen tvivl om at vi kommer til at tage nogle målrettede initiativer for at sikre at vi kommer til rent administrativt at køre længere på literen i hele

fjorten ti derfor er det nu fru christine antorini

og det er man nødt til at acceptere det er det er fru christine antorini med et spørgsmål til statsministeren

men tak fordi jeg fik mulighed for at stille mit spørgsmål her på falderebet

for uddannelsessektoren er rigtig meget optaget af

er at diskutere efterlønsnedskæringer

på sigt er brug for flere hænder på arbejdsmarkedet

er problemet lige præcis her og nu

der ikke er pladser til og der er rigtig mange unge som kunne tænke sig en praktikplads der er

der mangler en praktikplads som de ikke kan få fordi

de har ikke ordrer nok i bogen de fyrer medarbejdere og har ikke mulighed for at oprette praktikpladser til de unge

at det godt nok ikke ser særlig opløftende ud i forhold til beskæftigelsen

beskæftigelsen

ledigheden er steget med yderligere firstusind langtidsledigheden er steget gevaldigt

er fireoghalvtredstusind der er langtidsledige nu og hvis vi kigger på ungdomsledigheden

de her par år sådan at der var sekstentusind unge ledige og det nu er blevet til niogtredivetusind unge ledige

efterlønsreform jo ikke gøre noget ved der skal skabes job

vi øger arbejdsudbuddet når vi fjerner efterlønnen

man kan spørge hvor skal de mennesker dog arbejde i morgen

derfor må man jo tro at det er de ufinansierede skattelettelser

arbejdsløshed så tak for

med til historien at hvis man ser på de sidste tyve år

fire år hvor arbejdsløsheden var lavere end den var sidste år og det var de fire år

set også derfor at regeringens genopretningspakke rummer at selv om vi skal konsolidere skal vi finde flere penge til uddannelse

at der aldrig nogen sinde har været så mange der i gang med at tage en ungdomsuddannelse som tilfældet er

at vi har kunnet forbedre praktikpladsordningerne og at vi helt aktuelt kan se at der er en positiv udvikling i gang

vil sige når der nu bliver sagt at arbejdsløsheden stiger

jeg har et billede af at arbejdsløsheden er ved at flade ud

anerkendte at der var brug for flere hænder på sigt

så konstruktivt ind i forhold til socialdemokraterne og sf’s forslag om at arbejde tolv minutter mere

se på statsministerens smil at det er noget der skal forhandles med arbejdsmarkedets parter

noget der skal træde i kraft på det tidspunkt hvor krisen svinger og hvor der er brug for flere hænder på arbejdsmarkedet

det en del af s og sf planen at der skal skabes vækst og uddannelse her og nu der skal investeres i job

uddannelse en række økonomer har også peget på at efterlønsreformen

det at der mangler uddannelsespladser og praktikpladser her og nu

flere job nu

fyret rigtig mange folk og derfor skylder statsministeren et godt svar på

grundlæggende handler det jo om at skabe de rammebetingelser der gør at vi kan få gang i den private jobskabelse igen for det er der vi har tabt

helt grundlæggende kommer af at vi har private arbejdspladser som genererer velstand i vores samfund det handler om at føre en sund økonomisk politik

med fluffy planer som efterlader et indtryk af at tingene ikke hænger sammen med risiko for at renten går i vejret og at investeringsklimaet bliver dårligt det er først og sidst forudsætningen så handler det selvfølgelig om at gøre noget mere på de områder hvor vi har nogle kernekompetencer

det grønne område hvor regeringen inden længe kommer med et udspil der følger op på

slå i hvert fald to fluer med et smæk

klimaforandringer med videre

understøtte nogle kompetencer vi har i dansk erhvervsliv som

mere for at få lov til at stille spørgsmålet end for egentlig at høre svaret og jeg står lidt med den fornemmelse her men jeg vil

fem og tredive milliard kroner i justitsministeriet

her og nu drejer sig om at vi skal have lukket det hul vi kan se der er i den offentlige økonomi i to tusind og tyve

at vi lægger en plan frem til to tusind og tyve der sikrer

i to tusind og tyve vi har fundet en stor del af pengene med genopretningspakken og nu fremlægger regeringen så som statsministeren i øvrigt

er meget optaget af at lette skattetrykket i danmark for vi er vel verdens hårdest beskattede land derfor vil vi gerne på sigt arbejde for at vi får gennemført skattelettelser vi har fået lettet skatten

vi vil gerne videre for vi synes at skattetrykket i det her land er for højt så det vil vi gerne på længere sigt opnå

være plads til skattelettelser så har jeg forstået at de

lidt tilbage at den der sammenhæng i hvert fald helst ikke

når nu den nuværende politiske ordfører for det konservative

målet er at slanke den offentlige sektor så spørger jeg hvor inden for justitsministerens område kan man bidrage ikke finde dem alle sammen men bidrage til

slanke den offentlige sektor således at man samlet får slanket den

en grund til at fru carina christensen går ud og siger det her

og så må justitsministeren som ansvarlig minister jo også kunne stå

men så om fem år hvor mange politifolk vi skal have hvor mange fængsler

at repræsentanter for folkesocialisterne løbende i de kommende uger og måneder vil blive ved med at forsøge at gentage urigtigheden skal jeg alligevel prøve at slå fast en gang for alle i hvert fald for

ved at fjerne efterlønsordningen skal bruges til at skabe balance i den offentlige økonomi de skal ikke bruges til skattelettelser de skal ikke bruges til skattelettelser

klart og tydeligt men vi har et mål

folkeparti om skattelettelser på længere sigt når

kunne nå et skattetryk svarende til det svenske det svarer så til fem og tredive milliard kroner

findes på flere måder de kan findes ved at slanke den offentlige sektor effektivisere de kan også findes ved at øge væksten i den private sektor for det vil jo også bidrage til et provenu til statskassen så der er mange måder at

det er sådan at vi har sat os et mål men vi har ikke nogen som helst

finansieringsanvisninger for vi koncentrerer os

plads og råd til skattelettelser fair nok

lov til at lægge sin nye linje når man tiltræder

er at få at vide hvor er det så man vil lave besparelserne

miste fyrretusind kroner i dagpenge

halvfemstusind stillinger hvor er det man forestiller sig at det skal ske

som betyder at vi fjerner efterlønsordningen for det er jo helt tosset

i de kommende årtier kommer til at mangle arbejdskraft i det

betaler folk for at gå tidligt på pension når samfundet har brug for det modsatte vi har brug for at øge arbejdsudbuddet og vi har brug for at få balance

det vender vi tilbage til når tiden er inde

justitsministeriets område på nuværende tidspunkt der skal bidrage

inden for den offentlige sektor vi skal forvente at der kommer besparelser

man skal slanke den offentlige sektor eller hvad er det for nogen overførselsindkomster der skal skæres ned eller hvad er det for en brugerbetaling der skal i gang eller sættes op der må være en eller anden form for overvejelse hos de konservative om hvad det er for en retning man går i når man lægger op til skattebesparelser på

vi er verdens højest beskattede land

og så er det da meget naturligt at et borgerligt konservativt parti siger vi må kunne reducere skattetrykket og den offentlige sektor på længere sigt sådan at vi fremstår som et mere konkurrencedygtigt samfund hvor den private sektor til gengæld får muligheder for at vokse og tjene penge

det vil jo give et provenu der giver os mulighed for på sigt at lette skatten og så kan vi helt sikkert også finde måder at indrette os på med den offentlige sektor så vi sparer penge for eksempel ved at målrette ydelserne mere til de svage i samfundet

vi koncentrere os om at give til dem

adskillige lejligheder gennem de sidste par uger nemlig at det ikke tilkommer danmark at beslutte hvem der skal lede egypten det er op til egyptens befolkning det afgørende for os er at der sker en udvikling i retning mod demokrati og respekt for menneskerettigheder og vi ser det helst som en fredelig en glidende og en veltilrettelagt proces hvor det undgås at udviklingen løber af sporet og at der opstår kaos og anarki som der desværre har været eksempler på jeg har samtidig noteret mig at mange af de demonstranter der fortsat demonstrerer fortsat kræver mubaraks afgang nu og ikke ved et valg om seks måneder jeg vil opfordre regimet til at lytte til demonstranterne og gå i dialog med dem når det er sagt finder jeg også

fundet sted herunder ikke mindst vold mod fredelige demonstranter og overgreb på vestlige journalister yderligere har sået tvivl om hvorvidt mubarak

mubarak er i stand til at stå for den

hvordan mubaraks bøller har angrebet demonstranterne i kairo

når vi nu kan se at det eneste krav der samler alle demonstranterne er at mubarak skal gå af

den eneste grund til at mubarak ikke går af er at han ønsker at sikre en overgang hvor

hvem der skal være leder i egypten men når vi nu har støttet mubarak og vores store allierede usa endnu mere har støttet mubarak og gjort det med militæret igennem årtier var det så ikke på tide at vesten tog sig sammen og sagde mubarak jo hurtigere du går af jo nemmere og jo sikrere er det at vi får en fredelig overgang til demokrati for det vi ser nu er jo i virkeligheden nok den største fare for at der kommer uro

vi har jo gjort rigtig meget for også at stå sammen i eu om det pres vi lægger på det egyptiske regime

det er nu der er behov for reformer så sent som i fredags valgte eus stats og regeringschefer at komme med

meget meget klart budskab til det egyptiske regime om at det

at man sidder på hænderne og venter i månedsvis

en ny forfatning men altså også sikre

proces der leder hen imod demokrati herunder en proces der faktisk gør det muligt

politiske partier der kan komme på banen og være en del af den demokratiske valgproces når den

vi kan gøre lige nu blandt andet også er økonomisk at være med til at understøtte civilsamfundene og den demokratiproces

bestemme hvem det er der skal lede egypten det må være den egyptiske befolkning selv

når man har set hvordan demonstranter på gaden samler gummikugler og tåregasgranater op og holder dem op foran

in usa det er jo præcis fordi vi har ansvaret for at mubarak har kunnet sidde så lang tid at vi nu også har et ansvar for at sige

og der er det ikke nok at appellere

sat gang i en proces for vi ved jo at den proces kun går ud på at beskytte regimet

dårligst til at indføre demokrati i et land er diktatoren

at diktatoren går af og at det er det vi skal

de store problemer også for det siddende regime er at man ikke er i stand til at håndtere fredelige protester vi kan kun på det skarpeste tage afstand fra at demonstranter bliver angrebet af politifolk af selvbestaltede militser eller militær eller hvem det nu er der angriber dem

man angriber fredelige demonstranter

fortsat at kunne demonstrere og gøre det frit man har forsamlingsfrihed

tage afstand fra de begrænsninger der har været i ytringsfriheden

man var utilfreds med at tv kanalen sendte

det er selvfølgelig helt og aldeles uacceptabelt det skal vi protestere imod

sagt til den egyptiske udenrigsminister som jeg mødtes med i oktober at menneskerettighederne er noget vi er optaget af

optaget af at det egyptiske samfund bevæger sig i en anden

med vesten at alle og enhver

den bedste leder til at sikre vestens interesser i egypten og i hele området

regionen mubarak er vestens klient har fået penge af vesten har fået våben af vesten har på alle måder været anerkendt af vesten og selv om det er korrekt at vi også har støttet demokratiinitiativer i egypten så ser vi jo nu at svaret på opfordringerne som også den danske regering er kommet med sammen med eu og usa jo er modsvaret af at regimet har strammet sikkerhedsbetingelserne igen og sagt at nogle af de love der kan være med til at regulere demonstrationer

herre frank aaen at at jeg synes måske at

jeg anerkender fuldt ud at egypten igennem en meget lang årrække

i en meget ustabil region og ikke mindst har egypten jo haft en ganske positiv indflydelse på fredsprocessen

sikre en stabilitet på præcis det område

også sige til herre frank aaen at det altså ikke er sådan at man ikke samtidig også

en kritisk dialog og en menneskerettighedsdialog blandt andet med egypten om de udfordringer som det egyptiske samfund

dansk side har valgt at støtte forskellige organisationer som vi ønsker skal komme til at stå stærkere i det egyptiske samfund vi har støttet ungdomsorganisationer og

være ude at demonstrere for at få mere demokrati vi har støttet menneskerettighedsforkæmpere og vi vil fortsat

og sikre at at pressen kan få lov

virke og også udstille

i forhold til andre diktaturstater

andre lande herunder også ikkedemokratiske regimer for

vores eu partnere jeg mener ikke at det internationale samfund fungerer ad isolationens vej men derimod ved dialogens vej vi er ganske enkelt nødt til at finde måder at leve sammen med andre lande på også selv om vi måske ikke bryder os om den styreform de nu engang har indrettet sig med

indgå i tæt dialog også med ikkedemokratiske regimer for mig at se er der

to parallelle spor vi skal forfølge vi skal have en kritisk dialog som jeg også sagde til herre frank aaen før med de ikkedemokratiske regimer samtidig med at vi støtter civilsamfundskræfternes arbejde nedefra blandt andet med at sikre respekt for menneskerettighederne det er den tilgang vi har haft

en lang række andre lande det er jo netop igennem dialogen og den gensidige interaktion det være sig handel udveksling og samarbejde at vi kan søge at trække udviklingen i en mere demokratisk retning med efterlevelse af de universielle værdier men eu må selvfølgelig også lære af det der er sket i flere arabiske lande og jeg tror på at eus naboskabspolitik må gentænkes

på at eu i højere grad målretter programmerne til de regimer der skaber fremskridt og som lytter til deres befolkning det skal kunne betale sig for de lande der nyder godt af eus naboskabsprogrammer

indsats for at gennemføre demokratiske reformer

dansk side arbejde for at eu øger støtten til civilsamfundsorganisationerne og det er noget af det jeg mener vi kan lære

de kræfter som prøver at opbygge demokrati

vi får en diskussion om det her i folketinget så hurtigt som muligt om hvad det er der kan forbedres om jeg så må sige på det område under inspiration

det der skete i tunis tunesien og i

ære og respekt for de programmer vi har haft kørende så er der ingen tvivl om at det der har forandret udviklingen i hele regionen

menneskene gik på gaden først i tunis og bagefter i egypten det er jo de bevægelser vi ser i øjeblikket

den bevægelse vi ser i egypten der skaber håb for millioner og atter millioner af mennesker som i dag lever under despotiske styrer og det var derfor at jeg var lidt opmærksom på det

mest effektive støtte til civilsamfundene i syrien

marokko i alle de lande hvor der er åbenlyse problemer

jo at der sker noget i egypten hvis egypten

vil der ske en meget stærk opblomstring af demokratibevægelser i resten af regionen og det er derfor vi er så bekymrede for

det udenrigspolitiske nævn at hvis det skulle lykkes mubarak at ride den her storm af

flere måneder til at gøre det og sørge for at det er hans egne folk

vil det være en enorm skuffelse for alle menneskene i hele regionen

kan vi gøre for at skubbe på for at der kommer et resultat ud af demokratibevægelsen i egypten sådan at det kan inspirere folk

for at der skal ske reformer jeg tror

det blive misopfattet af en meget stor del

sige det er bare en af vestens lakajer der nu skal sættes ind

ikke en vi selv ønsker skal sidde på posten derfor tror jeg at det er meget vigtigt

og er en som befolkningen selv føler et meget meget stort medejerskab

når den så skal udmønte sig i demokratiske reformer

mubarak at at personen mubarak

demokrati og ikkedemokrati jeg tror at forudsætningen for

inspiration for mange andre lande i regionen

kan sikre et fair og frit valg

og at er institutioner der understøtter demokratiet efterfølgende det er en meget stor

være leder i noget land men vesten kan sige

støtter en despot

vi vil af med diktatoren for at folket kan komme til at vælge deres egen leder

at vesten in casu danmark

som vi har indflydelse på ikke indgår nye aftaler med diktatorer der kan misforstås af befolkningerne som om vi fortsat støtter dem

godt nævne to konkrete lande men jeg vil godt have en generel garanti for at vi selvfølgelig ikke kan støtte diktaturer i den situation vi står i i øjeblikket hvor tingene er under udvikling vi indgår ikke nogen fiskeriaftale med

til marokko på trods af deres undertrykkelse af befolkningen i marokko og i vestsahara som de har besat

sige til herre frank aaen at det tilsagn som jeg kan give og som jeg ved at der er opbakning til ikke kun bredt her i folketinget men

fokus og en insisteren på at der skal leveres på reformdagsordenen i

egypten altså en demokratisk reformdagsorden

der skal lede frem til frie og fair valg også har en legitimitet i sig

det vil vi fortsat blive ved med at sige med klar

røst til regimet og med højere og

det vi har sagt for jeg mener at det er den bedste måde vi kan understøtte de fredelige demokratiske kræfter der lige

hvis vi mener alvorligt at der skal være en demokratiproces og vi ønsker at den spreder sig fra tunesien

nytte noget hvis eu i morgen underskriver en aftale om at marokko kunne

en masse penge ved at vi køber nogle af vestsaharas fisk af marokko

et andet eksempel hvornår kommer der et klart signal til saudi arabien om at på trods af vores store olieinteresser i det land ønsker vi en demokratiproces hvornår kommer der et klart krav om at de må sætte gang i

undertrykkelse og tortur altså hvornår får kvinder lov til at køre bil i saudi arabien

for at sende vores kongehus ned for at deltage i begravelsen når en prins dør hvornår siger vi så at det er slut med det styre

også må vænne sig til en demokratisk udvikling i stedet for at vi bare bliver ved

at sige at det er vores bedste venner og de har mest olie i hele verden og derfor er vi gode venner med dem

det er jo med til at inspirere befolkningerne i området i stedet for

vores partnerskab for dialog og reform programmer det der tidligere hed det arabiske initiativ

demokratiske bevægelser og det synes jeg er meget væsentligt

de sidste par måneder jeg mener

skal have en grundlæggende diskussion om hvordan vi bruger eus naboskabsprogrammer og jeg mener at vi i højere grad og jeg kan høre

det herre frank aaen mere principielt efterlyser

tilgodeser og belønner de lande der går demokratiets vej og som sætter sætter de processer i gang der fremmer demokratiet

vi så tager penge væk fra de lande

skattepolitiske debat når ministeren påstår

vil hæve skatten for faglærte familier som han skriver i jydskevestkysten den tredje februar 2011

s og sf vil hæve skatterne med en og tredive milliard

aktieomsætningsafgiften giver ikke fire milliard

er at forhøjelse af tobaksafgiften skulle give et provenutab på otte hundrede million

sige der venter en stor stor regning til enten virksomhederne eller boligejerne

skattepolitikken i danmark regeringen har gennemført sin skattepolitik

vi indføre en millionærskat og en aktieomsætningsafgift altså nogle af de ting skatteministeren selv nævner men faktisk også en skattelettelse for almindelige

der står intet i vores plan om boligskat

bruger skatteministeren sin position til at få embedsapparatet til at spilde tiden

at oppositionen ville hæve boligskatterne

at vi vil lette skatten ved at øge beskæftigelsesfradraget det vil komme lavtlønnede danske familier

for eksempel jydskevestkysten den tredje februar at skatteministeren kommer med sådan et goddag

er påstanden i indlægget og oppositionen har været kritisk over for regeringens politik må det ergo betyde at man vil tage

vi har brug for en ærlig debat

jo fuldstændig klart frem igen i dag

lemfældig omgang med sandheden slynge påstande ud i luften

pinligt for skatteministeren at han vil bevæge sig ned på det niveau skulle vi ikke

når skatter og afgifter skal sættes op med en og tredive

så er det vel helt fornuftigt at diskutere hvordan de penge så kan findes

ned på det niveau han bevæger sig på altså at komme med fuldstændig udokumenterede påstande og opfinde alle mulige beregninger om andre partiers politik for at forsøge at skræmme vælgerne fra at vælge den nye regering som de heldigvis lige nu ser ud til at ville have

må give et råd skulle skulle komme op med noget bedre for det lader ikke rigtig til

virke og det ville også være bedre for danmark hvis vi fik en mere ærlig skattepolitisk diskussion end den

mangler regeringen jo omkring femten milliard

fordi man ikke kan få sin efterlønsreform igennem der er ikke flertal for den man kan ikke overholde nulvæksten der mangler fem ni milliard kroner mere det konservative folkeparti vil have skattelettelser for fem og tredive milliard kroner der mangler med andre ord rigtig mange milliarder kroner i kassen her mon ikke det er fordi regeringen så pønser på at hæve boligbeskatningen

ikke få lavet nogle beregninger i ministeriet på hvor meget boligskatten

skal stige det er jo det regeringen vil er det ikke

hvis der måtte komme en s sf regering og det betyder noget for de allersvageste i samfundet det

har lagt frem og som han så sætter sit ministerium til at spilde tid og skattekroner på

for at opfinde en eller anden skræmmekampagne der skal bruges i valgkampen det er det jeg synes er pinligt og ikke gavnligt for den skattepolitiske debat regeringen har lavet skattereformer to styk var ufinansierede og den sidste er først

det de får er til gengæld en nedskæringspolitik i den offentlige sektor som man mærker nu det er ringere dagpenge beskæring af efterlønnen beskæring af børnechecken og så videre det er det man har fået vi siger ærligt ja er nogle skatter der kommer til at stige netto for atten milliard kroner mere hvis vi får magten det er millionærskat

aktieomsætningsafgift der bliver brugt til at lavtlønnede

får flere penge mellem hænderne ja det bliver dyrere at købe cigaretter og spise usunde fødevarer og det

fordi vi vil bruge de penge på at få et bedre sundhedsvæsen

det skal skatteministeren være så hjertelig velkommen til at regne på og diskutere med os

tre seneste skatteomlægninger tilbage

kan bare konstatere at de er fuldt finansierede men det er jo

rulle de tre skattereformer tilbage vi kommer tilbage til hvad der var gældende da ole stavad sad i skatteministeriet derudover vil jeg

aktieomsætningsafgiften giver ikke fire milliard

skal der skæres ned

loftet over pensionsindbetalinger ikke kommer

og de penge skal findes enten kan man finde dem ved at låne eller også kan man finde dem ved at danskerne skal betale for det og indtil

januar 2011 de gør det kun fordi de får penge alle de virksomheder som støtter sf gør det kun fordi der er penge til dem selv de står og stikker poten frem det undrer mig at erhvervsfolk vil basere deres økonomiske virksomhed på det og er det generelt ministerens opfattelse at alle virksomheder som støtter politiske partier alene gør det fordi der direkte er penge

gode ting der kan fremme demokratiet det interview som herre john dyrby

er at sf har fremlagt det man kalder ny vækst nye job

at det jo er de ganske almindelige virksomheder i danmark der kommer til at betale for at man fra politisk side

hvor væksten helt præcist ligger vi kan lave nogle rigtig gode rammevilkår men vi kan ikke gå ind og lave en

man vil finde flere milliarder og så kun kan anvise ni og tredive

kommer vi jo alle sammen til at betale for hvad enten det er skatteborgerne eller virksomhederne

er at vores konkurrenceevne bliver svækket og at vi sender flere

og de udspil som regeringen selv er kommet med er der jo ikke engang flertal for i folketinget ikke engang i blå stue som som ministeren tilhører

fordi der er penge til dem selv de står og stikker poten frem så er ministerens svar at

jeg synes det er meget meget væsentligt at hvis der er virksomheder

kan finde noget fornuftigt i dem vil de godt debattere og de vil møde op til landsmøder eller kongresser eller hvad det måtte være og

de står og stikker poten frem er det da ikke fuldstændig urimeligt over for de virksomheder og er det ikke et besynderligt syn på det danske demokrati og den måde vi normalt opfatter

stikke poten frem så skal de hellere holde

men hvis de derimod støtter blå blok og skatteministeren

de fornuftige og rimelige og ansvarlige det er da en besynderlig indstilling til den politiske debat i danmark og det fjerner jo fuldstændig ethvert grundlag for en politisk

forsøger at sige at jeg som politiker ikke må mene noget om hvordan tingene er

fornuftig politiker og derfor

sf

den branche

de brancher

det der er sagt her eller ikke mener det der er sagt her eller rettere det der er citeret i berlingske tidende men skal

jeg indimellem finder skatteministeren fornuftig

konkludere at det ministeren siger er at det

en forpligtelse når man deltager i dansk demokrati at ytre sin mening

men jeg fik ikke noget svar på om det at man synes at

så betyder at man som virksomhed i virkeligheden stikker poten frem og bare venter på at pengene

med penge men men også sådan

så er det fordi virksomheden ser penge til

gratis omgang at tro at man politisk kan støtte nogle udvalgte brancher

finansiering til de julegaver som der er givet i det her såkaldte vækstudspil som ikke

for at mangle samfundssind i berlingske tidende den niogtyvende januar to tusind og elleve vil ministeren så uddybe sit synspunkt og forklare hvorfor virksomheder der er kritiske over for regeringens dispositioner

en vej frem som jeg er inderlig imod så er

jeg tror det er vigtigt at man både stiller konstruktive krav

fuldstændig ved det må også gælde det her

vælge oppositionens vej vækstvejen eller

vælge regeringens vej nedskæringsvejen og hvis man ikke vælger regeringens vej

ministeren kommunikerer til erhvervslivet

man enten vælge den ene vej oppositionens vej og så er man i virkeligheden bare

har forstået hvad samfundet går ud på og i øvrigt ikke

samfundssind eller også kan man vælge den nedskæringsvej som er ministerens og regeringens vej og så er man lige pludselig overordentlig samfundsbevidst tænker på samfundet

udviser samfundssind ud over alle grænser og

er det udtryk for en ærlig debat er det et udtryk for at vi diskuterer fakta og forudsætningerne for de fakta mit svar er selvfølgelig et nej det er det ikke så min opfordring

vores veje og hvad der er forudsætningen for vores

vende tilbage til

bekræfter at de virksomheder

ikke synes at ministeren og ministerens regering gør det helt fantastisk

at virksomheder der er kritiske over for den nuværende nuværende regering heller ikke udviser samfundssind

er to veje

plus hvad ved jeg et stort milliardbeløb som er den vej s

i

med forskellige syn på det altså det

om afgiftssamfund afgiftsmodeller og

men sandheden er jo at hvis man ser tilbage i historien er danmark blevet et rigt land under en socialdemokratisk ledet regering

fordi vi har den skandinaviske samfundsmodel vi har det gjorde i nitten ni og halvfems danmark til et af verdens rigeste lande blandt de fem rigeste i dag ligger vi vel nede omkring en femtende plads takket være ministeren og hans regering

det ministeren nu holder fast i er at hvis

regeringen har gjort det godt så har man ikke samfundssind

citeret for direkte at beskylde

synes at vindmølleindustrien har haft gode forhold under en socialdemokratisk ledet regering i forhold til de

kummerlige forhold den har haft under den nuværende regering det er da en besynderlig indgangsvinkel til

og igen kommer der et glædesudbrud

taget en meget stor beslutning om at lave et stort testområde til gavn for dansk vindmølleproduktion hvor nogle af de partier der

ja der er to veje

og grund et meget enkelt valg

vil undgå at inhalere sundhedsskadelige partikler fra trafikken jævnfør artikel i politiken

februar to tusind og elleve under overskriften forurening

der må jeg først og fremmest henvise til at

at bilos kan være både generende og farlig

i københavn er forureningen højest i den centrale del af byen borgerne kan få nærmere oplysninger om det hos københavns kommunes center for miljø på centerets hjemmeside kan man se luftforureningen beskrevet ligesom der er råd om hvordan man kan nedbringe risikoen for at blive udsat for luftforurening beboere institutioner og virksomheder omkring søerne i københavn som har konkrete spørgsmål om behovet for særlige foranstaltninger

kan henvende sig til københavns kommune

som ministeren her giver er altså at henvende sig til

kommune københavns kommune vil formentlig sige at de har forsøgt at indføre forskellige tiltag til at nedbringe luftforureningen men grundet regeringens modvilje har ikke været muligt blandt andet at indføre skærpede miljøzoner eller at indføre

så de løsningsmuligheder som er langsigtede og som kommunen gerne ville kunne

nedbringe risikoen ville det umiddelbare svar

at man skulle undgå at lufte ud sagen er jo den at et andet sundhedsråd ellers er at det i

om at lufte ud for at undgå faren fra de kemikalier som lagrer sig i indeklimaet fra dvd afspillere tv

et meget væsentligt sundhedsråd at man ligesom lufter ud nu er risikoen

hvis man lufter ud når man bor i søgaderne

ultrafine partikler som kommer fra luftforureningen hvad skal man som borger som ikke har råd til at flytte fra søgaderne eller har et barn gående i en institution i søgaderne rent faktisk gøre

er de svar der ville kunne blive givet fra københavns kommune hvad er ministerens råd som sundhedsminister også for borgerne i københavn

får frisk luft cykler og går så meget som muligt også omkring søerne

men der kan være stille dage hvor man kan mærke forureningen og

har det selvfølgelig ikke den samme værdi at gå og cykle jeg synes ikke vi skal gøre denne debat til et spørgsmål om betalingsring eller ikke betalingsring der er jo så ringe bilkapacitet på vejene omkring søerne i københavn at

der vil være fyldt med biler uanset hvor mange ringe man etablerer medmindre man nedlægger vejene og det tror jeg da ikke at spørgeren vil vi skal også tænke på det arbejdende folk de der kører i bilerne er jo altså mennesker

arbejde det er mennesker som har børn og det er vigtigt at de kan køre deres børn så bilen er

københavnere der rent faktisk bor i det område af københavn hvor luftforureningen notorisk er for høj vi ved at det er farligt med de ultrafine partikler vi ved også godt hvad redskaberne til at løse

nemlig at gøre noget ved luftforureningen via betalingsringe skærpede miljøzoner partikelfiltre på biler og så videre mit spørgsmål er bare vil sundhedsministeren sammen med københavns kommune lave en sundhedsvurdering af luftkvaliteten og konsekvenserne af den her partikelforurening så københavns kommune

sine borgere kan sige at det er disse fremadrettede skridt man gerne vil tage hvad er regeringens svar

vi er nødt til at køre i den en gang imellem der er jo tiltag der kunne flytte folk fra bil til bus til metro til cykler men regeringen har notorisk forhindret københavns kommune i

gøre de her tiltag selv om københavns kommune rigtig gerne vil være en stadig grønnere og mere klimarigtig

der forurener københavnernes luft langt overvejende det er det arbejdende folk som har biler der i øvrigt bliver mindre og mindre og mindre og mindre forurenende det er borgerne det arbejdende folk som kører på arbejde eller som kører med deres børn og derfor

der har den miljøkontrol som skal til

det arbejdende folk med biler så skal vi da selvfølgelig lytte med tiden kan det da godt være at der bliver zoner hvor man skal have bestemte filtre og så videre

jeg synes først og fremmest at man i københavn skal tage sig af sine egne problemer og jeg synes at man chikanerer bilisterne rigeligt for eksempel med de parkeringstakster man tager og

københavns kommune lave en grundlæggende sundhedsvurdering af luftkvaliteten i landets hovedstad til gavn for de borgere som godt nok bor i københavn og som selv cykler eller kører rundt i bil der kommer også pendlere og det er derfor at det der med betalingsringen er et interessant instrument men når vi nu ved at de her ultrafine partikler som borgere der bor blandt andet i

i københavn ikke kan undgå og vi ved at de ultrafine partikler

giver luftvejslidelser giver hjerte kar sygdomme giver cancer giver forøget risiko for hjerneblødning

blodtryk og rygerlunger og øger spædbarnsdødeligheden jeg kunne blive ved

masse ting som ministeren med garanti godt er klar over hvad er ministerens svar

ikke andre muligheder end at sætte deres børn i den daginstitution de er i og blive boende i den lejlighed de bor i og

lufte ud og dermed også øge sundhedsrisikoen

dør på grund af luftforurening heldigvis falder det skal vi takke både vores miljøregler

også de foranstaltninger man gør i de enkelte kommuner for jeg er ikke overborgmester i københavn og jeg vil heller ikke være overborgmester i københavn

kommer med nogle ting som er vitale for sundheden og som man påstår regeringen siger nej til så skal vi da selvfølgelig give en god begrundelse hvis vi ikke vil rette os efter det

eller også skal vi give københavns kommune lov til de sundhedsfremmende foranstaltninger jeg vil bare godt endnu en gang lægge et godt ord ind for det arbejdende folk med deres biler som forurener mindre og mindre biler som de har brug for og som de bliver chikaneret rigeligt

er overvægtige desværre er stigende og har været stigende igennem mange år

rigtig mange år så når hver anden dansker i dag siges at være overvægtig fordi

ligger over fem og tyve

altså konsekvensen af en moderne livsførelse med for lidt motion og for meget energiholdig mad for at ændre på den udvikling skal vi gøre op med livsstilen som for mange danskere har vænnet sig til

leve sit liv og jeg vil ikke regulere borgernes liv i detaljer det tror jeg også borgerne vil have sig frabedt

oplysning

motivation det er ikke let og det giver ikke hurtige resultater men det er jo helt tydeligt at en betydelig del af befolkningen faktisk har vænnet sig til ikke at ryge ikke at drikke så meget har vænnet sig til motion har vænnet sig til sundere kostvaner men der er bestemt en for stor gruppe som ikke har ændret livsstil og det er en af opgaverne i de kommende år og det er jo blandt andet derfor vi

cigaretter for de appellerer måske lidt mere til den gruppe jeg taler om her

så må man håbe at mindre rygning ikke fører til mere spisning som det jo ofte er tilfældet

varer i butikkerne vi har øget afgifterne på de usunde

vi skaber bedre muligheder for motion og som det allervigtigste

borgernære sundhedsindsats jo rykket ud i kommunerne og dermed tættere på borgerne så der er i hvert fald sket noget på feltet øget bevidsthed ændret livsstil hos en betydelig del af befolkningen

det er et stort problem for den enkelte men også for samfundet nu vil jeg nok sige at

i hvert fald har jeg i dag valgt at stille spørgsmål

overvægt fordi vi har fået nye tal fra region midtjylland region midtjylland som vel at mærke er en region som er repræsentativ i forhold til befolkningens sammensætning der må man altså bare sige at de tal der er kommet frem der er ganske gruopvækkende

det man kan sige og det har ministeren ret i er at det er en kurve som bare er steget

gør vi nok altså nu har regeringen siddet i ti år og kurven er

de seneste tal viser at atten procent er

hvis ikke vi gør noget andet og mere

eller hvad gør vi jeg er godt klar over hvad der er regeringens holdning

spørgsmål om det personlige ansvar det sociale ansvar

klare incitamenter men hvis det

forøget alkoholafgifterne vi har indført en

atten årige ikke må købe noget med en alkoholprocent på over seksten

vi fører kampagner for sund skolemad vi

også for at sikre at børnene får mad og at de får sund mad så jeg synes på ganske mange

er ved at have fat i den unge del af befolkningen og det virker især på den veluddannede del af de unge det skal vi ikke stille os tilfreds med men selve det at der vokser en generation op som har en sundere livsstil

give os mod og lyst til at gå videre ad samme vej så jeg vil starte med de unge og glæde mig over at det senest er kommet frem at alkoholforbruget

mest overvægtige jeg tror til gengæld at der godt kan

vil gerne prøve at holde ministeren lidt

det primære ansvar og det er fuldstændig korrekt men det der også er et faktum

normalt kalder den dødelige duo

en fattig kommune med en befolkning som har en sundhedsprofil som er ringe

forebyggelsesindsatsen når pengekassen er tom er ministeren villig til

svært overvægtige lad os tale om de svært overvægtige for hvis vi begynder at tale om alle dem der har et såkaldt bmi på over fem og tyve kommer vi altså til

store og stærke mandfolk der dyrker sport osv

svært overvægtige der har der været den stigning som lige er blevet beskrevet det er noget

den kendes i kina og den kendes i meget høj grad i usa hvor tilstanden jo er langt langt værre end den er i danmark

om der er en sammenhæng mellem kommuners fattigdom og borgernes usunde livsstil

man kan også ligefrem se det regionsvis folk lever

i region sjælland hvor der er relativt mange med korte uddannelser eller ingen uddannelse så der er sikkert en sammenhæng derfor er det også vigtigt at hjælpe de fattige kommuner

puljen til særligt stillede kommuner

kompleksiteten i det her på samme måde

kiloene som regel ved ind i voksenlivet og jeg må blot sige at når ministeren

region midtjylland og hvis vi kigger på overvægtige

ni og fyrre procent til otte og halvtreds

derfor spørger jeg igen ministeren er ministeren villig til at

gøre mere end halvdelen af danskerne til nogle syge stakler sådan er det ikke

og sundhedsminister kan tackle det på er jo blandt andet

at sørge for at forskellene mellem kommunerne økonomisk

det nævnte jeg i mit første svar og at sørge for at fordelingen af pengene mellem regionerne også tager et vist hensyn til om der er særlige livsstilsproblemer i nogle egne af landet som der skal tages højde for vi har jo en stående diskussion om hvorvidt en region med høj dødelighed altså med lav levetid skal have færre penge fordi borgerne er billigere når de dør tidligere

jeg har et meget skarpt blik for jeg ved ikke om jeg kan løse det

redskaber vi har det er et kommunalt ansvar at forebygge og fremme danskernes sundhed og i forhold til børn og unge har kommunerne jo altså en opgave de skal løse der er for mange

det gælder ikke bare i danmark men det bliver det ikke bedre af kommunerne har muligheder for at løfte opgaven de kan gøre en forskel det handler om at få daginstitutionsområdet folkeskolen de kulturelle tilbud planlægningen af de fysiske rammer herunder cykelstier legepladser løberuter og den kommunale sundhedstjeneste til at arbejde sammen frem mod de fælles mål

kommunalbestyrelser der ser mulighederne i at tænke langsigtet og som er parate til at gå

og sætte eksempler til efterfølgelse rundtom i landet arbejder kommunerne hårdt for og meget engageret for at få deres forebyggelsesstrategier ført ud i livet

men man skal hele tiden spørge bliver det grebet rigtigt an er der nogle der har større succes end andre og hvis jeg som forebyggelsesminister kan bidrage til at

huske at jeg overvejede meget nøje da

bærer ansvaret ja det drøftede vi også i det foregående

skal gøre brug af alle de redskaber der er

cirka en million kroner hvor meget sundhed får man for en million

der egentlig får mig til at sige hvad er det ministeren vil gøre hvor ambitiøs er regeringen på det her område når vi nu her i dag kan være enige om at vi har en stor udfordring vi vedkender os at problemet er der det er et stigende problem

bogstavelig talt et tungere og tungere problem for danskerne hvordan får vi det løst

eller bevægelse dagligt vi har regeringens nedsatte forebyggelseskommission dens digre værk siger at det er det allerbedste at gøre

børn får en times motion og bevægelse dagligt breddeidrætskommissionen

barslede men hvad er det der er sket på det her område jeg kan blot sige at flere og flere børn og unge bliver overvægtige og min holdning er uden at tale om ansvar at ingen børn selv vælger selv

her i folketingssalen skal vi bære samfundsansvaret

til cyklernes hovedstad nemlig københavn og de beundrede vores utallige cykelstier

bane for cykler det var de meget imponeret over

så flittigt så vi har ikke noget at

over når det gælder cykelstier og cykler i danmark vi har tværtimod noget at være stolte over

dette med en times motion dagligt er regeringens mål og det kan realiseres det er ikke bare et spørgsmål om idrætstimer det er også et spørgsmål om at få børnene ud af bussen og op på cyklen

spørgsmål om at få anlagt endnu flere cykelstier

i timerne sådan som man gør på skoler jeg har besøgt i min egenskab af undervisningsminister hvor børnene får rørt sig rigtig meget der er en masse man kan gøre og vi gør alt hvad vi kan for at skubbe til det det er der heldigvis også andre der gør tænk på chris macdonalds personlige kampagne først på et gymnasium på

fremme motionen i skole og fritid jeg må blot sige der er gået rigtig mange år der er gået rigtig rigtig mange år hvor det stadig væk ikke er det der er normalen er ikke indbygget

har det med at sige ting men ministre skal også

gennemført for jeg må sige

at flere og flere børn og unge bliver overvægtige og tager kiloene med ind i voksenlivet

blot sige nej jeg synes ikke det virker som om regeringens ambitionsniveau er højt nok er det et spørgsmål om at regeringen

de rigtige incitamenter får pengene til det jeg har selv siddet i en kommune og jeg ved hvor svært det er at få økonomien til at hænge sammen

det der med at sige hvad høster vi om ti eller femten år hvis vi laver investeringen i dag vil ministeren

kommunernes medfinansiering af sundhedssektoren og derved give dem en tilskyndelse

det minder mig om at

hvem det er der regerer i de kommuner de tænker så varmt på

som gør alt det som vi skal gøre så vil jeg personligt tage ud og præmiere borgmesteren der er ingen ende

så mon ikke vi må se i øjnene at vi har et fælles ansvar her

være nulvækst ude i kommunerne har ministeren overhovedet ingen forståelse for hvor svært det er bare at få økonomien fra i dag til morgen til at hænge sammen og at det derfor måske kan være rigtig svært at træffe en beslutning hvor man først henter fortjenesten om ti femten eller tyve år det er jo et spørgsmål om at vi herinde fra folketingssalen skal sende signalet til danskerne om at de dårlige vaner skal ændres men at kommunerne

den dødelige duo eksisterer rigtig mange steder i danmark en fattig kommune med en relativt syg befolkning

sygeliggøre en stor del af den danske befolkning jeg måler blot hvor mange der er moderat overvægtige eller svært overvægtige i dag vi ved hvad det fører med sig af hjerte kar sygdomme

og derfor skal vi naturligvis knække kurven det må da være bedre at forebygge

eldorado med idrætshaller med svømmehaller med

idrætsefterskoler idrætshøjskoler

et land med en rig tradition for folkelig idræt

end en million danskere der dyrker idræt i deres fritid så skal vi nu ikke også være lidt stolte af det vi har og bemærk at det jeg har nævnt er groet nede fra det er ikke staten der har bygget idrætshallerne det er kommunerne

men de har dog stadig væk det samme

som regeringen har foreslået i forbindelse med afskaffelse af efterlønnen ikke adskiller sig fra den eksisterende førtidspensionsordning som også kan søges uden arbejdsprøvning på det foreliggende grundlag bortset fra at den maksimale sagsbehandlingstid sættes op fra tre

en helbredsvurdering og tage stilling til hvilken form

det er korrekt at en borger kan anmode om

der vil således skulle gives afslag hvis sagen ikke er tilstrækkelig dokumenteret

og få en afgørelse inden for tre måneder og samtidig undgå arbejdsprøvning og andre arbejdsmarkedsrettede tilbud det er i stedet en mulighed

allerede er klar til afgørelse og som oplever at kommunen forsøger at

ud regeringens

hurtigere og mere enkelt det skyldes at der ikke er det samme behov for at afprøve alle muligheder

for ældre personer

denne sammenhæng alene

noget enklere vurdering end for yngre personer for at sikre at kommunen kan vurdere sagen inden for de seks måneder vil der i høj grad

hvor ministeren fik lov til at sige noget to gange i træk men

at reglerne eksisterer i dag og det man skal ind at vurdere

vi ved som ministeren også siger nu at

ikke så stort det er i hvert fald nedsat under alle omstændigheder

social pension § sytten atten og en og

står der noget om reglerne for hvordan man kan få tilkendelse og så står der

sagsbehandlingstiden er tre måneder er det ikke bare det samme uanset hvad ministeren siger

faktisk står her nu hvordan kan man

her er en forbedring når det faktisk i virkeligheden kan gå hen og være en forringelse

som jeg sagde i mit første svar

borgeren rent faktisk kan få afprøvet sin sag i det tilfælde at kommunen er ved

sådan har vi jo egentlig mange mekanismer i den danske lovgivning også

jo netop sikres at man ikke har en sag

nu jeg går ud fra

et helt konkret spørgsmål til ministeren at

efterlønsordning bliver vedtaget af folketinget vil gælde de samme regler

for at få tilkendt førtidspension det stod ministeren jo og sagde fra talerstolen i går

nu siger ministeren så lige pludselig at der kommer til at gælde nogle andre regler det vil jeg gerne

at arbejdsprøve en person i flere år

hvis man kun har fire år tilbage på arbejdsmarkedet

hedder kommunerne ender med efterlønsregningen det er nu ikke så meget det jeg vil gå ind i

der er bettina post som er formand for dansk socialrådgiverforening citeret for at sige

for ministeren for denne særlige gruppe bliver det meget nemt at være sagsbehandler der beder vi lægen om at vurdere om det har sin rigtighed at borgeren ikke kan arbejde mere og hvis lægen er enig i vurderingen så er den ikke længere siger hun og vurderer at det bliver meget nemmere for borgerne at få den særlige seniorordning

netop socialrådgivernes formand bettina post som

jeg meget nemt skitsere er at man skal

på fuldstændig samme præmisser

men tidsrammen for det

seks måneder altså at man enten får et tilsagn eller et afslag

sagde at efterlønsordningen

noget der skulle træde ind og hjælpe mennesker der var nedslidte fordi man jo netop skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet

i sin nytårstale sagde at efterlønnere er stort set lige som alle os andre når vi for det første ved at fire ud af fem efterlønnere er ufaglærte eller kortuddannede og når vi for det andet ved at sandsynligheden for at dø inden man er fem og halvfjerds år er tyve procent højere for dem der går på efterløn som tres årige sammenlignet med dem der er i beskæftigelse som tres

nemlig at efterlønnere stort set er ligesom alle os andre med hensyn til helbred

arbejdsmarkedsforhold som har vurderet det her spørgsmål nemlig velfærdskommissionen og arbejdsmarkedskommissionen kommissionerne konkluderede at efterlønsordningen ikke

de personer der fortsætter med at arbejde i

denne gruppe er helbredsmæssigt ligesom alle andre en mindre gruppe vælger dog efterløn fordi de har helbredsproblemer eller er nedslidte og derfor ikke vil eller

baggrund i at at mange vil kunne få en efterløn i stedet for

er naturligt at den gruppe ofte vælger

typisk ikke er så stor som spørgeren også nævner

viser analyser at at sandsynligheden for at dø inden de fem og halvfjerds år

er ufaglærte eller har en kortere uddannelse og

kortere disse grupper har ganske enkelt et ringere helbred og

lige så længe som alle andre så det vil selvfølgelig betyde noget for den gennemsnitlige levealder

om det er nedslidning i forbindelse med arbejde

for nogen mennesker der vælger at gå på efterløn og hvordan

kommer fra eller hvor flest mennesker i en befolkning går på efterløn

arbejderbevægelsens erhvervsråd de har lavet en undersøgelse den fjerde januar som

med nogle mørke pletter på danmarkskortet hvor

dem der er mellem tres og fire og tres år der går på efterløn og

sønderjylland langeland sydfyn lolland falster og sydsjælland

der går på efterløn så der er jo en skævvridning i forhold til hvem der

undersøgelse fra den fjerde maj to tusind og ti det er rigtig længe siden

i udkantsdanmark den forventede levetid er

gøre sig meget klog på hvordan verden ser ud

en meget meget væsentlig faktor i det her og det er uddannelsesniveauet jeg vil næsten

at

vise sig at mange af de ufaglærte netop bor i udkantsdanmark i udkantsområderne hvor der jo typisk også er flere ufaglærte job eller

mennesker der har en kortere uddannelse generelt lever kortere tid end de

hen at mangle en faktor i det her og det er

næh der hvor der går rigtig mange mennesker på efterløn er også der hvor man har dårligere uddannelsesniveau dårligere sundhedstilstand og dør tidligere end gennemsnittet af danskere i almindelighed så det er ikke det samme vi kan jo diskutere det

nøjagtig det som jeg prøver på at forklare

de mennesker der bor i de områder har nogle andre forudsætninger og der er flere af dem der vælger at gå på efterløn altså det som statsministeren siger

andersen og så skal vi lytte det her bånd igennem

hvis man vil sammenligne grupper skal man sammenligne sammenlignelige grupper altså ufaglærte med ufaglærte og højtuddannede med højtuddannede og så vil der vise sig et helt andet billede end det herre lennart damsbo andersen forsøger at tegne

til de unge ufaglærte

dermed ikke vil kunne gå på efterløn hvis man skulle følge det spor som herre lennart

lidt glad for at det faktisk er sådan indrettet her at det er mig der stiller spørgsmål og ministeren der skal svare

et problem og jeg har har siddet i de sidste måneder og og været lidt ked af at

specielt for de unge mennesker der sidder derude i udkantsdanmark hvor det er blevet

dyrere at blive transporteret hen til uddannelsessteder og

hvad vil ministeren så egentlig gøre hvad

i dag ikke kan få en uddannelse eller ikke har en uddannelse når mulighederne er blevet forringet og

kan få en bedre sundhed i sit liv og

svar herre lennart damsbo andersen skal give til de ufaglærte nemlig at hvis der er nogle der ikke er solidariske med ufaglærte her i danmark

socialistisk folkeparti hvorimod

og vil hjælpe alle i stedet for bare en fin gruppe der er medlem af en fagforening når det så er sagt

uddannelsesniveauet

for at tage sig en uddannelse og det er ligegyldigt hvilken

at man skal gå i gang med en uddannelse hvis ikke man har en uddannelse betingelserne er

på dagpengeniveau det vil sige noget højere end su og det er da et rigtig rigtig godt system og så er det fuldstændig korrekt

at der kan spares seksten milliard kroner årligt hvis regeringens forslag om at afskaffe efterlønnen skulle blive gennemført

jeg respekterer meget at folk giver deres mening til kende også når jeg ikke er enig med

effekter af tilbagetrækningsreformen jeg synes at regeringen med

til en tilbagetrækningsreform har fremlagt et konkret og realistisk forslag til hvordan de offentlige finanser

to tusind og tyve forslaget og dets økonomiske konsekvenser er på linje med det som det økonomiske råd og arbejdsmarkedskommissionen har meldt ud i modsætning til oppositionen

for op imod fem og fyrre milliard kroner derved er vi næsten i mål i forhold til den finanspolitiske udfordring

her snakker vi så om et økonomisk regnestykke hvor man påstår at man vil spare seksten milliard kroner det regnestykke bygger på og jeg beklager nu

der vil være ethundrede og titusind efterlønnere i to tusind og tyve men det er forkert fordi der er færre og færre der går på efterløn i tredje kvartal sidste år

var der otte tusind færre efterlønnere end der var samme kvartal

året før det er et fald på seks procent den udvikling må man forvente fortsætter

derfor vil der ikke være ethundrede og titusind efterlønnere i to tusind og tyve men formentlig kun cirka halvfjerdstusind

af besparelsen på de påståede seksten

for tiden er den på ethundrede og halvfjerdstusind arbejdsløse når man tæller de aktiverede med

at der kommer nogle årgange ind på arbejdsmarkedet af unge som er mindre end den store gruppe af ældre som går ud af arbejdsmarkedet men det vil

så vil arbejdsløsheden højst være kommet ned på ethundredetusind ledige så kaster regeringen femoghalvfjerdstusind mennesker som kunne have fået efterløn

som arbejdsløse i mange tilfælde de skal have dagpenge efter to år

andre af de her ældre som ikke længere kan få efterløn vil få sygedagpenge eller førtidspension det er mange milliarder kroner så vi er langt langt

derfor vil jeg da gerne spørge ministeren hvordan det kan gå til man kan have et andet regnestykke

lige være lidt vågen man kan sige at allerede i begyndelsen gør herre eigil andersen sig sådan set skyldig i en regnefejl i og med at

de offentlige finanser vil blive bedre

så må jeg altså bare sige at jeg synes det er imponerende

herre eigil andersen her i dag formår at tilsidesætte alle landets

arbejderbevægelsens erhvervsråd og nogle oppe i

eigil andersen at både arbejderbevægelsens erhvervsråd som jo er fondet af

og dermed også støtter oppositionen meget og

evne til at regne lidt specielt når det gælder regeringens

i en debat om de tal som jeg er kommet frem med her som belyser at antallet af efterlønsmodtagere rent faktisk falder det har de kommissioner ministeren henviser til

hvorfor falder antallet af efterlønsmodtagere det falder bla

hel del som venter med at gå på efterløn indtil de er to og tres år fordi man får modregnet sine arbejdsmarkedspensioner i øvrigt vil det være sådan at når uddannelsesniveauet stiger blandt seniorerne

der er også andre elementer i det her som medfører færre efterlønsmodtagere

at man så stiller et regnestykke op som giver en kæmpe besparelse som overhovedet ikke holder i virkeligheden for det gør det ikke

netop fordi det blandt andet er socialistisk folkeparti der har regnet på det og fordi det er arbejderbevægelsens erhvervsråd altså fagbevægelsens økonomer der

så behøver man jo ikke at være professor i hverken økonomi eller politik for at regne ud at

være lagt nogle politiske forudsætninger ind de regnestykker som regeringen læner sig op ad

det er de mennesker også som sad i blandt andet

de fremkom med i sin tid derfor er

helt fuldstændig forkert grundlag

politiske forudsætninger ind i de beregninger som socialistisk folkeparti lægger på bordet

og hvis man vil påstå at der ikke kan lægges nogen politiske forudsætninger ind så tror jeg nok at man lige skal tænke over det en gang mere men det som skuffer mig meget er at ministeren ikke forholder sig til

de kommissioner der bliver henvist til

og længere tid tilbage det var altså før den økonomiske krise med arbejdsløshed det var før

ikke taget højde for det betyder kort og godt at man her bygger på nogle forældede vurderinger for der er sket nogle ting i mellemtiden

falsk reklame når man så over for befolkningen påstår at man kan spare så mange penge det er og bliver simpelt hen et illusionsnummer og og det burde henhøre under kategorien

herre eigil andersen så der tror jeg nok at herre eigil andersen er kommet ud på et vildspor

nødt til lige at korrigere herre eigil andersen fordi de mennesker det her handler om altså de mennesker der vil kunne gå på efterløn

født da arbejdsmarkedskommissionen fremlagde

så vi kan vel godt blive enige om at den demografiske udfordring ikke har ændret sig det faktum at hver gang der er

fordi de ældre årgange som seniorerne hører til jo simpelt hen er så meget større rent volumenmæssigt end

var jo altså allerede kendt for to år siden for man

mellem på den ene side de flotte taler om det grå guld og på den anden side arbejdsgivernes faktiske handlinger med hensyn til at fyre og undlade at ansætte ældre medarbejdere

de halvtreds til ni og halvtreds årige er lavere

i flere andre aldersgrupper for eksempel de tredive til ni og tredive årige bruttoledigheden blandt de halvtreds til ni og halvtreds årige var i december måned to tusind og ti

procent det bekræfter at seniorer ikke har sværere ved at komme i beskæftigelse end andre en af forklaringerne på at

ikke længere er mere ledige end for eksempel de

har vi sendt et nyt signal om

hvor det ikke er alderen der afgør ens beskæftigelsesmuligheder og alt tyder også på at både

og virksomhederne har taget de nye tider til sig mange virksomheder ser med bekymring på

mangle kompetencer fordi danmarkshistoriens største

årgange som blev født i årene lige efter anden verdenskrig er på vej på pension for virksomhederne ligger der derfor en stor udfordring i netop at fastholde seniormedarbejderne i de kommende år heldigvis er mange virksomheder allerede rigtig godt i gang de imødekommer seniorernes ønsker om for eksempel at gå lidt ned i tid holde lidt længere ferier eller måske udføre nogle andre arbejdsopgaver

forskellige projekter at mange virksomheder i den daglige fordeling af opgaverne netop tager hensyn til deres seniorer de bedste rollemodeller blandt virksomhederne har vi senest i to tusind og ni

løbende på at ændre holdningen

at der jo også er en hel del ældre lønmodtagere

over halvtreds år som måske trækker sig ud af arbejdsmarkedet fordi de har svært ved at få arbejde og så optræder de jo ikke i statistikken men det jeg vil frem til

nogle undersøgelser som viser at

for eksempel danmarks jurist og økonomforbund

over fem og halvtreds år og hk har den samme erfaring en tredjedel af deres medlemmer

staten som arbejdsgiver og det er altså beskæftigelsesministerens ansvar

gør det modsatte af det man påstår man nemlig at værdsætte seniorerne en undersøgelse fra to tusind og ni

godt fast at seks og halvtreds procent af alle offentlige og private arbejdsgivere aldrig opfordrer ældre til at blive på arbejdspladsen og det er en væsentlig årsag til at der er mange som ikke fortsætter efter de tres

den ældre arbejdskraft er værdifuld

men at seks og halvtreds procent af arbejdsgiverne end ikke siger til

et kolossalt gab altså en afgrund mellem de flotte taler om det grå guld

som der i øvrigt er masser af ældre arbejdsløse der også oplever de kan sende

andersen i at det er umådelig vigtigt at man som arbejdsgiver sender et signal til sine seniormedarbejdere om at man ønsker

at seniormedarbejderne skal blive på arbejdspladsen

og er man også som arbejdsgiver

arbejdet efter det indrette hverdagen efter at der også er seniorer

så bliver folk faktisk også lidt længere det er lige præcis det

seniorpraksisprisen som jeg nævnte i mit første første svar handler om det er netop de virksomheder der

prisen for netop at høre hvad det så er man gør sådan i virkelige verden og det er for eksempel oppe i nordjylland

bobach smedeværksted

tilbyder en en ordning som passer til det den enkelte ønsker og det kan have forskellig udformning hvis det er nedsat arbejdstid kombineret med

arbejdsgiveren betaler fuldt pensionsbidrag det kunne være en meget attraktiv måde for den enkelte men

seks og halvtreds procent af alle offentlige og private arbejdsgivere spørger ikke deres medarbejdere som er over halvtreds år om de har lyst til at fortsætte de kommer ikke med den anerkendelse som vi er enige om skal til og så er det mit spørgsmål er nu vil man så kaste

der hidtil er gået på efterløn ud i at de skal blive på arbejdspladserne men hvad er det så ministeren vil gøre hvilke initiativer vil ministeren tage

fordi de store årgange forsvinder

så man kan sige at ud over alle de ting som vi

om at virksomhederne jo altså også får et incitament til selv at gøre noget nu fordi der simpelt hen bliver mangel på arbejdskraft

gøre som beskæftigelsesminister

også det som der nu uvægerlig kommer til at ske rundtomkring på virksomhederne når de opdager

jo altså få stor betydning for seniorerne på det danske arbejdsmarked

få kigget på for eksempel arbejdstiderne arbejdsopgaverne og andet simpelt

og halvfjerdstusind arbejdsløse

at skitsere i det foregående spørgsmål var og er at selv om der kommer færre unge ind på arbejdsmarkedet

vi i to tusind og tyve efter alt at dømme have en arbejdsløshed på

arbejdsgiverne kommer til at mangle arbejdskraft og så skal de nok

også fra statens side at tage nogle initiativer for at

nu kan jeg ikke gennemgå det hele her men jeg kan sige at man i mange år i norge har arbejdet meget med seniorpolitik og det offentlige har investeret en hel del

det har været en stor succes og jeg vil kraftigt opfordre til at ministeren går i gang med noget a la det man har gjort i norge

søger at være uenige med regeringen

kun fire der træder ind

sige hvordan man vil løse fremtidens problemer

så opgaven er der uanset om man holder sig for øjne

er stillet til miljøministeren af herre thomas jensen thomas jensen

siden to tusind og et har gjort nok for at sikre de grundejere der bor langs gudenåen imod højere vandstand og dermed oversvømmelser af haver marker og kældre

jo altså også gudenåen administreres af kommunerne fordi det er kommunerne der

den lov trådte i kraft den første november

tre og firs og den er faktisk

er altså tale om en lov som har været gældende i næsten tredive år og det vil sige

til formål at tilstræbe at det sikres at vandløb kan anvendes til afledning af vand og at det skal ske under hensyntagen til de miljømæssige krav

skal kommunerne udarbejde vandløbsregulativer for alle

skal det blandt andet fremgå hvordan og hvor meget

for at vedligeholde vandløbene i overensstemmelse med de regler som så er fastsat i vandløbsregulativerne

kan det udløse erstatning til grundejere som kan dokumentere et tab

så taksationsmyndighederne som behandler de her sager og

i øvrigt også fastsætter erstatninger for tab

er det kommunen som skal udrede erstatningen så blot for lige

samle op til sidst det er kommunerne som har ansvaret for at de offentlige vandløb vedligeholdes i overensstemmelse

i at vi finder en god og varig løsning

de danske åer og vandløb vil stige blandt andet på grund af klimaudviklingen i de kommende år i gudenåen har vi så det ekstra problem at der er kommet en invasiv art vandremuslingen

borgere bliver ramt og det er fuldt forståeligt at de er meget frustrerede over de vandstigninger de har set nu de kan ikke bruge deres egne grunde

kun vil blive endnu værre

som skal formuleres og det er der selvfølgelig også formuleret for gudenåen og

der er så den yderligere komplikation

netop gudenåens gennemløb gennem silkeborg kommune

kommer eu lovgivningen ind og skal spille samme med det lokale regulativ

når vi har eu ind over

jeg har for eksempel tilbage i november to tusind og ni stillet et spørgsmål det var spørgsmål sytten til den daværende miljøminister

forrang og er der nogle samspil mellem de

forskellige ordninger der gør at det ikke er så entydigt endda hvem der har ansvaret derfor er mit korte og klare spørgsmål til miljøministeren silkeborg kommune har skåret grøde to gange og

som jo ligger hos en kommune jeg startede med at redegøre meget klart for at det er silkeborg kommune som er vandløbsmyndighed her som altså har opgaven med at vedligeholde også gudenåen

jeg har også selv bevæget mig rundt i kommunen og har set hvilke konsekvenser det kan have

er det måske endda for tidligt at begynde at diskutere klimaforandringer men

klokkeklart er silkeborg kommunes opgave

nede i haven langs åen ved ved

hvor jeg selv har stået i vand til haserne

eftersom det altså er kommunerne

overtrådt eu’s habitatdirektiv det er ligesom det der har gjort at silkeborg kommune rent faktisk har været noget handlingslammet på området man har jo skåret grøde to gange for netop at imødekomme de borgere der

fuldt ud vidende om at ministeren har været til kaffe

på kongensbro kro og har været ude at se på det men noget af det der stod tilbage var

er da fint at miljøministeren kommer og ser og lytter men vi får jo nogen klare svar vi får ikke nogen klare svar på hvad

ville silkeborg kommune have overtrådt eu’s habitatdirektiv hvis man havde skåret grøde en gang mere

en enkelt sag som hører hjemme på kommunekontoret i silkeborg kommune jeg har gjort det ganske klart

fravige beskyttelsen af et habitatområde så skal kommunen indhente en vejledende udtalelse hos naturstyrelsen

jeg har forstået at der skal foreligge en række betingelser for at kommunen overhovedet kan fravige beskyttelsen og dermed for at naturstyrelsen skal komme med en udtalelse

foreligge afgørende hensyn til nationale samfundsinteresser hvis myndighederne vil fravige beskyttelsen og der må ikke være alternativer men som sagt

kommunal sagsbehandler i det her tilfælde og jeg kender ikke sagen i detaljer men jeg har forstået at kommunen selv er kommet med oplysninger som klart viser at betingelserne ikke er til stede i den her sag

naturstyrelsen på det tidspunkt by og landskabsstyrelsen jo også har meddelt kommunen

har nogle lokale og nationale

habitatdirektiv og der er noget

et ret et ret indviklet sammenstød der sker sker mellem dansk

at lege sagsbehandlere det handler rent faktisk om om vi har en regering

også ved at de i fremtiden har rådighed over hele deres grund og at den ikke er oversvømmet derfor

ikke være formålstjenstligt for

beboere langs gudenåen hvis miljøministeren kunne gå ind og sige ja der er altså noget her ved eu lovgivningen

agere sagsbehandler når jeg siger enkeltsager

og beder miljøministeren om at afgøre en sag der er en kommunal sag det er kommunen der er vandløbsmyndighed

står jeg naturligvis ikke i folketingssalen og behandler

i det her tilfælde det er fortsat entydigt kommunen som er myndighed i den

at gøre noget imod højere vandstand i gudenåen så de grundejere der bor langs gudenåen

er ansvarlig for at vedligeholde de offentlige vandløb vedligeholdelsen skal ske efter de bestemmelser der er fastsat i vandløbsregulativerne

med hensyn til nye initiativer på vandløbsområdet kan jeg oplyse at der med aftalen om grøn vækst som regeringen og dansk folkeparti indgik i to tusind og ni er afsat midler som skal forbedre vandløbenes kvalitet sådan at de fysiske forhold forbedres på udvalgte vandløbsstrækninger for netop at opfylde miljømålene

midlerne skal blandt andet bruges til kompensation og erstatning til de bredejere som lider tab som følge af de oversvømmelser der kan ske som følge af de fysiske forbedringer af vandløbet hvilke strækninger der så konkret

et ansvar for at have noget at gøre med det her det er lidt underligt skov og naturstyrelsen ligger trods alt så vidt jeg ved under miljøministeriet

lokalt vandregulativ og

her på en pragmatisk måde kan vi for eksempel gå ind og sige

her er mulighed for at give en dispensation sådan at silkeborg kommune kan gøre det uden at komme i konflikt med med andre

men det vil ministeren åbenbart ikke fremadrettet kan

i de vandplaner som vi har ventet på i en lang årrække og som vi også godt ved at

nærmest står og tripper for at komme til at behandle fordi regeringen

med at få de her vandplaner igennem

midler med til at sikre det her derfor er mit spørgsmål når vi ved at

en klimaudvikling der betyder at vandstandene vil stige

af blandt andet grøde i gudenåsystemet

silkeborg kommune og de andre kommuner langs gudenåen med at løse de

her drejer sig netop om hvorfor vi ikke har taget nogen initiativer det

at jeg netop vælger at gå ind og forklare hvad der blandt andet

vandløbsvedligeholdelse på visse strækninger

eksempelvis oversvømmelser visse steder skal de pågældende lodsejere kompenseres

til diskussionen om vandløbsloven

i det forrige spørgsmål blev enige om har eksisteret i over tredive år

og se om der er noget med ændret vedligeholdelse ude lokalt der gør at der er nogle der skal kompenseres med andre ord vi har haft det her store problem i både to tusind og

og nu har regeringen

ikke at få vedtaget de vandplaner blandt andet fordi der internt i venstre er stor stor uenighed om hvordan man skal tilgodese dansk landbrug når man skal

vandplaner vi så jo forleden dag hvordan der var en masse landmænd i horsens der var ude at lave en traktordemonstration jeg tror

og halvtreds traktorer samlet i horsens

udskyde at vi får lavet nogle vandplaner i danmark hvis

vandplaner i dag hvorfor borgerne i silkeborg kommune

synd at der bliver brugt så meget taletid på at prøve at forvirre to kan man sige selvstændige lovgivninger med hinanden altså at få

vandplanerne til entydigt at handle om hvordan det går i silkeborg kommune med gudenåen det synes jeg er

om en konkret sag i silkeborg hvor der er tale om en diskussion om hvorvidt man som vandløbsmyndighed altså hvorvidt kommunen

skal vedligeholdes derudover

hele vandrammedirektivet går ud på så vi taler i virkeligheden om to vidt forskellige ting men jeg kan så lytte mig til at herre thomas jensen

mudre tingene sammen det kunne være man skulle vælge om vi skal have en diskussion om

derfor formoder jeg også at miljøministeren er enig med mig i at når

gælde for østjylland midtjylland og dermed også gudenåen er vi enige om det det håber jeg derfor

om at hvis ellers regeringen havde sørget for

det kan vi åbenbart ikke få miljøministeren til at erkende i dag men jeg tror det er sund logik for de borgere som er ramt af det at hvis ellers regeringen havde taget sig sammen

nøgternt konstaterer at vandløbsmyndigheden her er kommunen

set har stået der så jeg kan godt finde

altså er en kommune som måske ikke lige løser den opgave der rent faktisk følger

så har vi en diskussion om vandplanerne helt generelt hvor jeg også redegør for hvad der ligger i vandplanerne når vi går ind og laver ændret vandløbsvedligeholdelse på en lang række vandløb rundtomkring i danmark der har vi altså nu nogle vandplaner i høring tænk engang

det er en bred offentlig høring så det er måske lidt pauvert at begynde at tale om at regeringen ikke leverer vandplanerne de ligger rent faktisk på alle menneskers borde lige nu

hvordan vil ministeren skabe en folkeskole i verdensklasse når regeringens nulvækst presser kommunerne

at fyre lærere eksempelvis i nordjylland hvor langt over hundrede lærerstillinger nedlægges

serviceniveau i kommunerne hvilket

kommunalbestyrelsen og det er det vi ser nogle effekter af her de seneste tal vi har viser feks at man i

en milliard kroner ud over

det afgørende for regeringen er selvfølgelig

i en tid hvor der ikke kommer flere penge til landet sådan susende ind ad vinduerne og hvor vi heller ikke agter at beskatte danske virksomheder og danske arbejdspladser hårdere bruger den ressource der er folkeskolen bedst muligt og når mange til trods for stigende enhedsomkostninger i folkeskolen oplever

det medgiver jeg helt og holdent så er det vigtigt at få mest muligt ud af de ressourcer der er der

derfor at folkeskoleforligskredsen i øjeblikket arbejder med at prøve at lave en

rumme flere af de elever der i dag skubbes væk fra skolen inde i klassen

de tredive procent af folkeskolens ressourcer vi bruger uden for klassen

ligger forude for os der derudover har jeg jo også appelleret til at aktørerne det vil sige kommuner

noget i vores lovgivning hvordan man kan sikre at alle kommuner kommer op på at der er

der virkelig flytter eleverne og det der er afgørende for eleverne er samværet

med læreren og det er vi jo også i dialog om

jeg mener at når vi kunne frigøre omkring

hundrede lærerstillinger hvis alle kommuner gjorde som dem hvor der undervises mest ja

systemet er skruet sammen sådan officielt men ikke desto mindre

er det jo sådan det ved ministeren også udmærket godt at

økonomien allerede her i efteråret gjorde kommunerne opmærksom på at med de meget stramme rammer der var

regeringen havde meldt ud med nulvækst så ville man komme til at skære ind til benet i forhold til kernevelfærden man ville komme til at reducere i forhold til hjemmeplejen for de ældre komme til at reducere i forhold til normeringen i børnehaverne

da vi konfronterede regeringen her i folketingssalen med det i efteråret to tusind og ti sagde regeringen nej nej overhovedet ikke der kommer ikke til at ske velfærdsforringelser vi kommer til at fortsætte med samme velfærd som vi har kendt hidtil nu er situationen den at vi skriver to tusind og elleve og vi kan se på hvad virkeligheden er ude i landets kommuner

er altså at der bliver skåret ned nøjagtig som borgmestrene advarede om at det ville komme til at ske

op til at der her til august skal afskediges over fem hundrede lærere i hvert fald skal reduceres

jo det der virker meget meget svært at forstå at regeringen siger at

økonomiske rammer til rådighed som gør at man er nødt til at reducere i velfærden og at give eleverne færre timer fordi der ikke er lærere i samme omfang som der har været hidtil hvordan kan det overhovedet hænge sammen at man gør det til en politisk mærkesag at have en folkeskole i verdensklasse

det første man så gør er at reducere i antallet af lærere i timeantallet ja der er sågar hele fag der forsvinder fra skemaet

i den danske folkeskole betyder det i praksis at man i kommunerne har valgt at overvælte samtlige samtlige besparelser på lærerlønningerne det må jeg sige undrer mig lidt i en tid hvor der er en række skoler der er nedlagt hvor er de besparelser

der er elever der søger over i friskolerne hvilket også giver en difference

besparelse blevet af det peger altså i retning af

skal have samme elevlærerratio skal man faktisk af med nogle lærere men det der jo er udgangspunktet er at vi i vores udspil fokuserer på flere undervisningstimer mens socialdemokraterne alene vil give flere timer til elever i hundrede skoler hvorimod de resterende en

hundrede skoler ikke skal have

er nødt til at reducere i antallet af lærere i antallet af timer

nødt til at lukke rekordmange skoler

virkeligheden så man siger ét fra regeringens side men man gør noget andet så

lad os få dem på bordet sagen er den jeg har også kigget på nogle af de

siger danmarks lærerforening at hvis man regner alt med ikke kun normalundervisning men hele folkeskolen

der faktisk tale om otte hundrede million kroner det er det

dem op imod hinanden sagen er bare den at regeringen har lovet danskerne en folkeskole

verdensklasse og så oplever man ude på folkeskolen jeg har selv to døtre i folkeskolen

afskediges lærere at der er færre timer i år end der var året før kan ministeren ikke godt forstå at danskerne undrer sig over hvordan det kan hænge sammen at man har en statsminister der toner frem på fjernsynet i sin nytårstale og lover en folkeskole

man laver jo falske forudsætninger at det er regeringens nedskæringer i kommunerne der betyder en nedskæring i folkeskolen det er faktuelt forkert

uændret serviceniveau med kommunerne har de så haft et overforbrug i to tusind og ti som de skal kompensere for i to tusind og elleve ja så fører det

der også følger af at vi har kommuneaftalen at kunne styre den

vi sikrer at det lille barn også kan nå at lære at læse inden det forlader anden klasse faktisk har vi udstedt et løfte om at man kan det men

er med til at kigge på specialundervisningen som i øjeblikket dræner dræner normalområdet

få de små søde unger tilbage i normalklassen men også de mange dejlige ressourcer som vi kan bruge rigtig godt også i normalkonceptet i folkeskolen

så så lover vi en seks timers skoledag så lover vi

for danskerne har jo opdaget at regeringen siger ét og gør noget andet når man lover en folkeskole i verdensklasse så skærer man ned i stedet for

ministeren så bare siger at det er kommunerne der administrerer forkert

man kan se at der bliver reduceret ret voldsomt i antallet af lærere

tørre ansvaret af på laget under nemlig kommunerne og sparke nedad og sige at det

eller skulle regeringen ikke til at tage ansvaret på sig og sige ok det at vi har givet skattelettelser til de allerrigeste gør at

at vi lever op til de krav som eu stiller

skal være ustabilitet omkring vores økonomi det er regeringen

er særlig populært det er langt mere populært at stå og komme med gyldne løfter

man har anvist to milliard kroner

regeringen der tager ansvaret for fremtiden

med at få fire derind vi skaber balance i tingene også på længere sigt det er også regeringen der tager ansvaret der det er heller ikke populært

venner kan foreslå nogle diffuse tolv minutter om dagen

eller om det er en uges ferie som folkeskolelærerne skal miste eller hvordan man overhovedet vil finde

ansvar og vi tager fuldt og helt ansvar for at vi ikke i en situation hvor det hele drejer sig om ikke at skabe

er der dramatiske nedskæringer

primære velfærd det er der ikke

milliard kroner på folkeskolens normalområde ifølge danmarks statistik

at det er regeringen der presser kommunerne til at skære ned på den danske folkeskole det er ingenlunde tilfældet

er en ny debat for i de år hvor jeg var uddannelsesordfører havde vi nøjagtig samme debat

gang regnskabstallene kom viste de faktisk at enhedsomkostningerne

som forælder som barn at man gerne

specialundervisningen vi har haft en dramatisk vækst på omkring fem og tyve procent

rasmus prehns parti og andre forud for kommunalreformen sagde at hvis vi lagde det hos kommunerne

der være dramatiske nedskæringer da stod jeg selv

ikke er regeringens politik som medfører besparelser ude i kommunerne

nulvækst som betyder uændret høj service

på et højere niveau end det vi overtog fra den tidligere regering om end vi er i en international økonomisk krise

har ført til at regeringen har taget fuldt ansvar og

en genopretningspakke hvor vi tilvejebringer ressourcer blandt andet til flere unge i uddannelse men samtidig også fremlægger en langsigtet løsning for

så også godt se for der er overhovedet ingen ansvarsfølelse i forhold til dansk økonomi

som koster flere milliarder kroner uden at man vil vedkende sig det det er gyldne løfter og det er tom snak og

forklare at de skal have noget mere ud af deres ressourcer også hos den

hvor vi står og beskylder hinanden for det ene og det andet

den her virkelighed ude i kommunerne hvad siger venstres egne medlemmer af kommunalbestyrelserne hvad siger venstres egne borgmestre

tage mogens gade i jammerbugt kommune som er en kommune i ministerens egen opstillingskreds

jo alle sammen brugt efteråret på at gøre opmærksom på at hvis man gennemfører den økonomiske kurs fra regeringens side

betyder det velfærdsforringelser det ene venstremedlem af kommunalbestyrelserne efter det

alle sammen gjort tydeligt opmærksom på at

betyder det at vi får ringere velfærd det betyder at vi kommer til at skære

folkeskolen så skal jeg bare høre helt klart og kort fra ministeren er det de pågældende borgmestre og byrådsmedlemmer der taler usandt eller er det regeringen der har en dårlig sag den bare ikke tør indrømme

er at træffe de nødvendige beslutninger og det er en nødvendig beslutning i danmark ligesom i alle andre lande at få styr på den offentlige økonomi det er sådan i danmark

fortsat bruger mere end vi får ind

om afskaffelse af efterlønnen hvorimod

venstres borgmestre i hvert fald er temmelig trætte af

hvis der er en enkelt situation ude i en enkelt kommune for hvordan socialdemokraterne og sf og andre så kalder ministre herned og tvinger ministrene til at stille i udsigt

et højt velfærdsniveau ude i kommunerne det er venstres borgmestre trætte af det kan

umiddelbart inden jeg gik ned til den

i aftes men med hensyn til

savner jeg også stadig væk et svar på hvor man selv vil finde ressourcerne til at lave en dyrere folkeskole

det er et af de værste steder at spare altså en kroner givet ud på uddannelse

når man sparer en kroner på uddannelse

af den forrentning som det vil give at satse der

vi helt enige med de pågældende venstreborgmestre når de siger prøv og hør

gennemfører nulvækst så bliver vi tvunget til at spare på

til vores børn ok i får faktisk mindre undervisning end vi fik da vi gik i skole det er jo altså et historisk skridt regeringen er ved at gennemføre nu alle taler om at vi skal leve af videnøkonomi at vi skal være klogere at vi skal satse på viden at have en folkeskole i verdensklasse

som handler om at

færre folkeskolelærere færre timer i undervisningen

hele fag forsvinder fra skemaet

der taler nogle forventninger op vi ønsker bare at fastholde et rimeligt niveau i

for længe siden for vi har faktisk en af verdens dyreste folkeskoler og det er et faktum vi ligger højt placeret i

opgørelsen så hvis det alene var økonomiske ressourcer der var afgørende

aalborg og odense kommuner som er to beslægtede kommuner der kan godt være forskel

dog beslægtede kommuner

er sådan at man i odense kommune bruger

otte tusind to hundrede kroner mere per elev end man gør i aalborg

vi som nordjyder ikke være enige om at det ikke er sådan at skoleeleverne i odense bliver så meget bedre end

mange andre faktorer der spiller ind og det er nogle af de faktorer som man i en tid hvor riget fattes penge som følge af en international krise også er nødt til

udmønte i fællesskab hvis socialdemokraterne som forligspart ville være med til at presse

en større andel af lærernes arbejdstid faktisk gik

løsninger det er også derfor vores udspil rummer flere undervisningstimer

rummer til gengæld rigtig mange gode vilkår for lærerne jeg er meget optaget af

forældrenes opbakning med lærernes engagement

ind ud over det der handler om kroner og øre alene men vi burde altså også kunne blive enige om at hvis man direkte fjerner penge fra folkeskolen og giver

det bliver ikke bedre af at fjerne penge fra folkeskolen jo det regeringen gør

vi godt være enige om det andet men lad os forholde os til at der er færre penge til folkeskolen

statistik har kendt det der er færre penge til folkeskolen det betyder altså at selv om man gør nok så meget af alt det andet bliver det sværere at drive folkeskole

det modsatte vi har brug for vi har brug for at satse på folkeskolen vi har brug for

folkeskoleelever bliver endnu klogere og endnu dygtigere end de allerede er det er det vi har brug for

afgørende at man ikke fjerner penge fra folkeskolen det synes jeg ministeren skulle

stadig væk meget uforstående over hvordan det kan være at den samlede besparelse ryger over på lærerlønninger når der faktisk er sket

der er anmeldt to og tredive nye friskoler

til i morgen hvor jeg mødes med nogle af dem vi påtager os det fulde ansvar for den samlede økonomi

flere elever tilbage i normalklasserne fordi der ligger så mange milliarder kroner at derude

under jeg godt de få elever hvis det virker men det virker ikke engang finland

to tredjedele af vores ressourcer og det skyldes muligvis at de ekskluderer

de rummer simpelt hen mere i skolen og det skal vi blive bedre til

i forligskredsen at arbejde konstruktivt med henblik på at skabe den bedre skole igennem

at der i det øvrige eu stilles lige så høje krav til fødevaresikkerheden som i danmark

vi fælles regler i alle medlemslande

mange områder der ikke er dækket af fællesskabets lovgivning og som vi derfor selv skal sørge for at udfylde med en national lovgivning nogle af de fælles regler skal gennemføres ved at landene hver især fastsætter bestemmelser om administration kontrol og lignende og her kan der selvfølgelig forekomme mindre forskelle medlemslandene imellem

en statslig kontrol som er enstrenget

vi har en risiko og behovsbaseret kontrol og vi mener at vi har indrettet os så vi bedst muligt sikrer fødevaresikkerheden vi kan derfor indpasse nye kontrolbestemmelser i de eksisterende og vi kan bevare et overblik over kontrollen i hele fødevarekæden

jeg også godt understrege at det jo altså er virksomhedernes ansvar at kende og overholde reglerne og det er kun virksomhederne som i det daglige

virksomheder for det er nødvendigt at have en gensidig forståelse for hinandens opgaver og ansvar virksomhederne

skal forstå at vi ikke går på kompromis med fødevaresikkerheden og at vi som udgangspunkt

usikkerheden falde ud til forbrugernes fordel

kan det danske valg når vi skal indrette os på de fælles regler af og til synes skrappere

angår dioxin i dyrefoder er det selvfølgelig forbudt i alle

tyskland blev problemet opdaget da egenkontrolprøver viste at der var noget galt desværre

i lyset af denne sag overvejer om der skal vedtages fælles bestemmelser som bedre sikrer at tilsvarende uheld ikke sker igen

foderfedt på virksomheder som også producerer fedtstoffer til industriel brug det står dog fast at

forbudt i alle lande det ligger mig meget på sinde at vi har det bedst mulige niveau for fødevaresikkerhed i eu og jeg arbejder for at vi får vedtaget de bestemmelser som skal sikre dette

den bedst tænkelige fødevarekontrol og som ministeren

også en fortsat bestræbelse for socialdemokraterne at være med i de forlig som er indgået

vi på nogen som helst måde kan blive uenige her i dag

mit spørgsmål derfor går på er naturligvis ikke mindst som ministeren

inde på den oplevelse som en række virksomheder med jævne mellemrum fremfører over for for os politikere nemlig

kontrollen i danmark som værende skrappere

vi kunne måske godt blive enige om at den er mere effektiv

vi nu har oplevet en ret betydelig dioxinskandale

der er meget der tyder på at der har ligget

må man jo konstatere at

er et behov for at se på lige præcis kontrollen så spørgsmålet er hvordan kan vi sikre et

ganske rigtigt siger er det op til de nationale regeringer at sikre at den nationale lovgivning tager højde for

kommissionen netop lægger op til at

meget naturligt ikke mindst set i lyset af at danmark snart overtager formandskabet i eu at vi lægger et fælles højt ambitionsniveau på dette område

med at sige at vi måske har en lidt for skrap kontrol herhjemme

vi har et passende kontrolniveau og jeg er glad for at vi på det her område

en egenkontrol og

sige at hvis man kigger på fødevarestyrelsens hjemmeside og ser på

synes jeg egentlig at det samarbejde om varsler

er et centralt kontor som ved regelmæssige inspektioner

foretaget en vurdering af erfaringerne af det der er sket i tyskland

kontrol er for skrap på ingen som helst måde så skulle det gerne

at rapid alert systemet

at man melder ud i det europæiske fælles system når man opdager problemer det er yderst velfungerende som ministeren også rigtigt siger det er

set ikke uenig i det som er problematikken er jo

sørge for at problemerne findes i første omgang vi ser desværre også

og især nogle af de programmer der har været i

kontant viser og understreger jo at der

brodne kar blandt virksomhederne derfor skal vi selvfølgelig også have en skarp kontrol

virksomheder der ikke lever op til deres ansvar

om ikke om ikke det var passende på nuværende tidspunkt at lægge et ambitiøst niveau og gøre gøre netop kommissionen opmærksom på

højt niveau jeg er tilfreds med at vi herhjemme tager den her sag ekstra alvorligt og jeg er tilfreds med at kommissionen analyserer til bunds hvad det var der skete i tyskland og giver det anledning til at der er nogle fællesskabsregler som skal ændres så er vi selvfølgelig med på det

synes jeg vi kan være tilfredse med det vi har i eu men er der noget der kan gøre at vi undgår det der skete i tyskland

har nogle kontroller og inspektioner som er af meget høj kvalitet

stramninger på fødevareområdet

at vi i danmark går forrest på dette punkt danmark har en tradition for

stille sig forrest når forbrugerspørgsmål er på dagsordenen

gik ind og satte dagsordenen

se at her er en udvikling der går i retning af

det her er ansvarspådragende for den pågældende virksomhed så synes jeg det er for tidligt at danne sig et klart billede af hvad

om at få strammet op på men vi vil selvfølgelig følge den her sag nøje for jeg er helt enig med herre benny engelbrecht i at vi har et højt niveau i norden vi har altid trukket det her mod skrappere regler jeg kan ikke i dag oplyse om vores

at føre kontrol på er væsentlig anderledes i

til det der sker i andre lande jeg tror sådan

selve kontrollens indhold når først vi har

den samlede sag

bør ændres og det vil jeg selvfølgelig være parat til at se på når det foreligger

på europæisk plan anvendes for sporbarhed i fødevareproduktionen således at der stilles krav til

giver anledning til at ændre på kravene i eu om sporbarhed og på hvilke kontroller eu medlemslandene skal gennemføre mig bekendt

har europa kommissionen heller ikke

oplyst mig om at der for omkring et år siden kom en ny vejledning i eu om blandt andet fødevareforordningens krav til sporbarhed for de danske forhold har sporingen i dioxinsagen kørt upåklageligt begge de danske virksomheder har været i stand til hurtigt og effektivt at kunne gøre rede for

produkter i den her sag afsendte æg og anvendelsen af æg og distribution af produkterne så fra dansk side har sagen været håndteret hurtigt og effektivt for sporbarheden i tyskland må jeg henholde mig til at

kommissionen tilkendegav på et møde i den stående veterinærkomité tirsdag den ellevte januar

helt har levet op til deres ansvar

været gennemført en lang række tiltag for at sikre at der ikke er kontaminerede kontaminerede fødevarer og foderstoffer på markedet og tyskland har løbende

øvrige medlemslande om sagens forløb og om resultaterne af de tyske undersøgelser så med udgangspunkt i den tyske dioxinsag

stillet mange spørgsmål der har været holdt samråd

det tyske fødevaremarked ligger lige syd for den danske grænse det er vores naboer det er en stor skandale det er noget som har optaget hele den tyske befolkning det er noget der har fyldt utrolig meget

række produktioner i tyskland med andre ord er

som på mange måder har fyldt meget når når vi så spørger ind

til disse sager ja så er oplevelsen den

der er bedre styr på

på den mad vi mennesker går og spiser i hvert fald

flere forslag oppe at vende omkring hvordan man kunne efterspore hvilke hvilke producenter der eksporterede til danmark hvilke importører der var og ministeren har

stået her i salen og gjort opmærksom på at det faktisk var ret komplekst at få et fuldt overblik over lige præcis det spørgsmål det er netop

selve sporbarheden skal ind at se på om der er nogen forbedringer der kan foretages

ja eller nej til det men men blot høre om

mindste er et spørgsmål vi kan vende når det nu er

er nogen erfaringer der kan drages her umiddelbart har kommissionen sagt

med den viden de havde på det tidspunkt

kunne give anledning til nogen ændringer og selve producentens virksomhedens ansvar er det der bliver vurderet på i øjeblikket

konstateret at når vi

fundet at der ikke er noget af det der ligger over grænseværdierne og heldigvis for det

samtlige de foderproducenter vi var bevidste om havde samhandel med tyskland

fælleseuropæisk sammenhæng

en række forbedringer i øvrigt i flere omgange fordi det først senere viste sig

også kunne føre til til sygdomstilfælde hos mennesker

til de skandaler der opstår for at lære af dem derfor er

det det jeg søger

alene at sikre mig at også ministeren er forberedt på

til spørgsmålet udogmatisk og netop sikre at vi på det fælleseuropæiske plan kan løse problemerne så hensigtsmæssigt

at se om det giver anledning til nogen ændringer jeg skal bare nu endnu en gang repetere at kommissionen med den nuværende viden på det foreliggende grundlag

om udmøntningen af de midler vi har afsat til at kvalificere træningsindsatsen for handicappede børn udmøntningen af midlerne blev sat i bero i marts to tusind og ti efter en fælles beslutning i satspuljekredsen baggrunden var de væsentlige sundhedsfaglige spørgsmål der var rejst fra flere sider beslutningen blev truffet via de procedurer vi sædvanligvis følger i satspuljekredsen og alle ordførere inklusive ordføreren for dansk folkeparti var enige i at sætte udmøntningen af midlerne i bero indtil vi fik mere styr på de sundhedsfaglige bekymringer som fru tina petersen nok erindrer aftalte vi på det møde vi holdt den femtende december to tusind

marts ville præsentere et forslag til hvordan vi kan få gang i udmøntningen af midlerne

her vil jeg også henvise fru tina petersen til mødet den sekstende marts hvor sundhedsstyrelsen vil deltage for at svare på spørgsmål jeg er sikker på at landets højeste sundhedsfaglige myndighed sundhedsstyrelsen er klar til at besvare alle de spørgsmål fru tina petersen måtte have til styrelsens udtalelser om hjemmetræning jeg vil derfor henvise yderligere

sundhedsfagligt hold herunder fra vores allerhøjeste myndighed sundhedsstyrelsen

elementer i min lovgivning og især ikke når

her den sekstende marts får mulighed

at stille sundhedsstyrelsen en lang række spørgsmål

nærmere og det er jo ligesom på baggrund af den enighed at jeg

henvendelse fra lægeforeningen om en sag fra århus og også informerede satspuljepartierne den tolvte februar

kontoret for handicap i mit ministerium

nogle af de bekymringer som udtrykt og på baggrund af at der så har været en orientering af satspuljekredsen

som ansvarlig minister på baggrund af de

og jeg må også lige erindre fru tina petersen om

baggrunden for at sundhedsstyrelsen og lægeforeningen har de bekymringer som de har

på det møde vi har den sekstende marts hvor jeg også kommer med et

ændret på rammerne for hjemmetræning det er stadig væk kommunernes ansvar at vurdere om betingelsen for hjemmetræning er

skal jeg også forholde mig til dem og jeg skal selvfølgelig informere

til sundhedsstyrelsen den sekstende

kritik af sundhedsstyrelsens arbejde vil jeg gerne henvise til

selskab og når de også kommer fra

… som

informere ordførerne for satspuljepartierne i forhold til

hvorvidt sundhedsstyrelsen har faglighed nok eller ej eller hvorvidt

sundhedsstyrelsen om når vi har møde med dem den sekstende marts

udmøntningen af midlerne i bero at gå ind og se på en ny udmøntning af midler og så i øvrigt også tage en drøftelse direkte med sundhedsstyrelsen her i marts

overholde og jeg mente ellers at der var fuld enighed om

kroner inden for hendes ressortområde

for det konservative folkeparti det er vigtigt at sætte sig nogle mål som man kan arbejde efter

der er som bekendt andre ting som presser sig på allerførst skal vi have skabt balance i de offentlige finanser det skal blandt andet ske gennem en tilbagetrækningsreform som er en anden af det konservative folkepartis vigtige prioriteter når tiden kommer til at tage

skattelettelser lægger jeg stor vægt på

udskrives skattelettelser for fem og tredive milliard

af de såkaldte varme hænder ude i vores kommuner og det er uddannede pædagoger folkeskolelærere sosu hjælpere og sosu assistenter

der ikke var råd til dem har kostet i velfærden

for hvad det vil have af konsekvenser hvis de konservative igen vurderer at nu er der råd til skattelettelser jeg kan så forstå og det gentager ministeren også her at ambitionen er at der

skal gives skattelettelser for fem og tredive milliard kroner

er det noget ministeren ser for sig som et muligt redskab

fra socialministerens eget parti jo været ude at tale lidt varmt for

telefon eller nede i konsultationen ville give tolv milliard og

biblioteker kan vi komme op på de fem og tredive milliard kroner ser ministeren for sig at

også inden for hendes eget område for at kunne skabe råderum til at give de her fem og tredive milliard kroner

vi har en vision om at vi gerne vil sørge for at

et skatteniveau som er fuldt konkurrencedygtigt med andre

at vi har nogle udfordringer lige her og nu i forhold til at konsolidere dansk økonomi samtidig har vi også det ønske at

selvfølgelig skal være fuldt finansieret og det er baggrunden for

den politiske ordfører fra det konservative folkeparti om skattelettelser ikke er noget der skal ses som et forslag her og nu hvor vi har behov for at genoprette den danske økonomi efter en hård international finanskrise som også har ramt danmark og

belastet de offentlige budgetter

ved at de tiltag som vi har sat i gang i forhold til forebyggelse

at vi kan få brudt den negative sociale arv

negative sociale arv kan vi jo se

på at hoppe på ministerens snak om at vi vil sætte skatten op op og op tror jeg ligefrem der

sørge for at helt almindelige mennesker betaler mindre i skat vi vil indføre en millionærskat

altså også betaler deres del til fællesskabet igen

siger socialministeren at vi skal give de her fem og tredive milliard kroner

og holdbarheden fuldstændig og være en ren krigserklæring mod vores velfærdssamfund men hvornår

de økonomiske vismænd spørger man et

regeringens egen skattekommission

regeringens side og nu betaler vi så prisen i vores velfærd med nulvækst og fyring af skolelærere pædagoger og sosu hjælpere

den konservative ordfører

er jo netop at sørge for at vi kan sætte ind

en forebyggende indsats så vi kan hjælpe børn og unge som er i en udsat situation

unge mor som har fosteret inde i maven

over for vi kan få brudt den negative sociale arv

få skabt en bedre økonomi i det her samfund og dermed også

linjen både når det kommer til socialpolitikken når det kommer til sundhedspolitikken når det kommer til at bekæmpe arbejdsløsheden og så videre gennem videre og efteruddannelse så det

handling på mange af de områder jeg lige gennemgik

afgørende jeg spurgte om før og

skal afgøre hvornår der er råd til

månen om skattelettelserne i to tusind og fire og to tusind og syv var finansieret eller ej

slået i vores statskasse

er det det konservative folkeparti er det de økonomiske vismænd eller

konservativ

ifølge fru astrid krag

noget af det mest onde man overhovedet kan påføre et samfund

havde sat skatten op

mere arbejdskraft i det her samfund flere arbejdspladser tiltrække flere erhvervsvirksomheder og der er skat et af de redskaber et af de instrumenter der er rigtig gode at

lige så konkurrencedygtig som andre lande

er så kan få skabt mere velstand og det

sluttet det næste spørgsmål er til videnskabsministeren

syv hundrede og seks og tyve om fibernetkabel til læsø når man ikke samtidig rådfører sig med energinetdk

meget god idé alligevel og at de også selv kunne have glæde af det skal kun glæde mig det skal jeg absolut ikke tage nogen

fibernetkabel og dermed noget bredbånd til læsø for en umanerlig billig penge

i det lys at hvis det skulle gøres senere som en selvstændig operation

at det nu kan komme derover skal jeg kun hilse velkommen for

vi kan få nogle af yderområderne med

bekymrende for mig var bare at der med det samme blev

til at få løftet et område der i den grad

og det var derfor som jeg sagde før at jeg tog handsken op derfor vil jeg bare

ministeren er indstillet på at at man for eftertiden skal følge op på

hvis der er tvivlsspørgsmål om det er bæredygtigt at se

at det med yderområderne ikke blev en skåltale den ene gang efter den

med med tdc men jeg har så sandelig også snakket med nogle af de lokale folk som kunne få gavn af det her

det er rigtigt at tdc har kabel til læsø men

er et eksempel på at læsø kommune må købe sig en

tyve forbindelse og skal give femogtredivetusind kroner i oprettelse og

som som måske havde

med fastlandet så når tdc siger at

net der skal være på på læsø så er det i hvert fald

tage de firs procent og sige

højhastighed og at resten må nøjes det passer sådan cirka med at alle dem der bor uden for byskiltene

er muligvis langt hen ad vejen enige om hvordan det her skal være

på mange måder er blevet lagt ned ned med bredbåndskabel

hvor staten har været inde over så hvis man havde gjort det i det tilfælde her med energinetdk

herre henrik brodersen herre henrik brodersen for oplæsning

to tusind og ti har konstateret at den dårligste dækning med hurtigt bredbånd i danmark blandt andet er på læsø hvordan kan ministeren så mene at overskudskapaciteten i

lægge sammen med deres elkabel ikke skal udlejes

har jeg fået den opfattelse

væk fra fra centralen

en bredbåndsforbindelse hvor man eksempelvis kan få

så får de den besked fra tdc at det kan de ikke levere og at

måske at skabe lidt konkurrence

komme op på niveau hvis man må sige

så så jeg hilser det selvfølgelig bare velkommen

småøer som ministeren refererer til er det jo kun fem tusind mennesker i danmark og det vægter ikke ret højt men jo altså spredt ud over hele landet og hvad skal man sige også uden om landet

lave eksamener på nettet som man gør alle mulige andre steder og det er de faktisk

på femogtredivetusind kroner og formentlig omkring tredstusind kroner i drift om året hvorimod den samme forbindelse

på fastlandet hvor man

få alt som jeg nævnte før med med telefoni bredbånd og tv

installeret gratis og mange gange

kroner om måneden så der er altså stor forskel og det er derfor at jeg hilser det her

skal skæres vi må bare håbe at læsøboerne så bakker op om om de tiltag der

om det ikke også måske kan trække en virksomhed

til videnskabsministeren af

med ministerens tidligere udtalelser at der ikke er foretaget en it barometermåling af danskernes it færdigheder for to tusind og

meget vigtigt at man sætter fokus

er det også vigtigt at man prøver at gå ind og måle og se på

status over danskernes it færdigheder

hvor der var behov for dette og så ville regeringen årligt gennemføre en måling af danskernes it færdigheder og resultaterne ville blive offentliggjort offentliggjort i

her såkaldte it barometer i mellemtiden har den nye videnskabsminister så

der ikke rigtig var sket den store proces og udvikling

tallene at omkring en og fyrre procent af den danske befolkning ikke kunne vedhæfte en mail til et dokument og så sende den af sted en og fyrre procent af den danske befolkning kunne heller ikke gå ind og søge på en søgemaskine som google der var altså en række mangler i forhold til befolkningens kompetencer hvilket

lidt tankevækkende når man tænker på at en af de ting som ministeren

er hele den her digitaliseringsstrategi og

skal kunne benytte sig af selvbetjeningsløsninger så virker det endnu mere mærkeligt at man ikke rigtig har

metode så man kan se er der sket et fremskridt i forhold til danskernes it kompetencer kompetencer eller ej og jeg synes egentlig

de mennesker der er lidt i tvivl om

hvad ministeren egentlig vil ved at nedlægge en måling som man kunne måle efter og

med nogen forslag til hvordan og hvorledes vi skal måle det synes ministeren ikke det er et problem i den digitaliseringsbølge vi er i gang med

en og fyrre procent af befolkningen der ikke

det it barometeret har målt indtil videre og det som

den tidligere videnskabsminister har sat i gang og som også prestigeprojekt i forhold til kompetencerne mener den nuværende videnskabsminister faktisk er

lidt tankevækkende men når det er sagt er det alligevel ret interessant

se at ministeren mener man skal kunne måle de reelle kompetencer

det it barometeret var med til at måle og synes ministeren ikke det stadig væk er problematisk at vi ikke har nogen data så vi kan gå tilbage i tiden

kompetencer vi har præcis ikke nogen data vi kan sammenligne med hvis man ser på it barometeret fra det blev sat i gang tilbage i to tusind og syv og indtil to tusind og ni

steg fra ni og tredive procent til en og fyrre procent da havde vi noget vi kunne gå ud og måle på her har vi jo ingenting så

at være nedsættende tværtimod jeg tager det enormt alvorligt at vi har en gruppe af borgere der er hægtet af den her digitale bølge som er over hele danmark og jeg synes da det er fair nok at stille spørgsmål om hvordan vi kan løfte kompetencerne hos

set i lyset af den her digitaliseringsstrategi som vi

alle danskerne med også dem der har svage it færdigheder ministeren bliver ved med

de borgere som mangler kompetencerne som analfabeter det gør jeg netop i forhold til den her digitaliseringsbølge hvor de ikke kan være med og jeg vil gerne have at de

for adgang hvad enten det er

at gå ind på nettet og søge viden eller noget helt tredje for eksempel at gå ind på nemid

og og benytte sig af sin digitale signatur som det jo også

ministeren kigger tilbage på to tusind og ti og siger at det går rigtig godt så vil jeg sige

i den her rapport det digitale samfund to tusind og ti som

ikke har kunnet sende en mail med et vedhæftet dokument det er da et stort problem

ni og tredive procent

som it barometeret målte så jeg kan rigtig se hvorfor ministeren maler

lyserødt billede når der reelt stadig væk er kæmpestore udfordringer i forhold til at løfte alle borgerne så de kan være med

ansvarlig for hele den her digitaliseringsbølge man kan sige meget

ikke at jeg ikke vil være ambitiøs på danskernes vegne

også realist i forhold til de mennesker som vi ikke rigtig

det kan godt være at ministeren har været ude at besøge nogle biblioteker og nogle folkeskoler og har set nogle positive fremskridt men når en rapport

ministerens eget ministerium har været med til at lave viser at en fjerdedel af borgerne ikke en eneste gang har formået at vedhæfte et dokument og sende en mail så synes jeg altså

nogle kæmpestore udfordringer ministeren er

selv stor fortaler for digitale løsninger og selvbetjeningsmuligheder

skal være selvkørende det synes jeg også er en god idé men det er et problem hvis vi ikke kan få alle med på grund af at der ikke er de nødvendige midler til at løfte den her kompetencedel så jeg kan se det positive i det når en fjerdedel af borgerne i to tusind og ti

forholde sig til de tal fra it barometeret som ministeren

nedlagt fordi hun ikke synes det måler rigtigt nok lad os sige at omkring fyrre procent af den danske befolkning har meget dårlige it færdigheder de kan være med på den digitale bølge vil ministeren have en ambition der hedder om fem år

jeg halvere den her procentdel

rigtig hvad ministerens ambitionsniveau er ikke andet end at ministeren kigger på nogle tal og synes det ser godt ud vel vidende

viser at en fjerdedel af den danske befolkning ikke kan vedhæfte et dokument til en mail og sende den af sted det er lidt tankevækkende

set i lyset af den her digitaliseringsbølge hvor vi gerne vil have at så mange borgere som muligt selv

kommunen eller forvaltningen men netop kan benytte sig af de her selvbetjeningsmuligheder

ambitiøst eller visionært nok

den næste spørgsmål

være med til at finde finansieringen for de her skattelettelser på fem og tredive milliard

som den konservative partiformand har været ude at love

ministeren siger nemlig at skattelettelserne skal være fuldt finansierede det synes jeg da er positivt det kan man jo sige i

skattelettelser vi står over for nu er jo netop nogle

som er ufinansierede det er dér hvor skattelettelserne i den grad kommer til at ramme den almindelige dansker fordi der på lang sigt måske er en finansiering det kan man jo håbe på men på den korte bane er der et kæmpestort ufinansieret hul i den danske statskasse

jo netop det som er en del af regeringens begrundelse for så at afskaffe efterlønnen og der er det jo underligt at se at man nu skal afskaffe efterlønnen både for unge og

også for lidt ældre med det perspektiv at de konservative på længere sigt vil have skattelettelser til de allerrigeste i det her samfund for jeg tvivler på at det reelt set er skatten for de laveste indtægter

konservative vil ændre det er vel som vanligt topskatten

er de rigeste i det her samfund som skal have gavn af skattelettelserne men jeg vil gerne vende tilbage til det som jo rent faktisk var spørgsmålet kan ministeren finde finansiering for bare en del af de her fem og tredive milliard kroner

det for eksempel de studerende som i dag får fire undervisningstimer om ugen som skal ned på at have to undervisningstimer eller hvorledes påtænker ministeren inden for

ressortområde at finde den finansiering der skal til for at skabe skattelettelser som åbenbart er de konservatives mærkesag og som også

om skabelse af nye arbejdspladser i stedet for har den borgerlige regering med de konservative ved siden af jo sådan set gang på gang

man skulle skære i den offentlige sektor skære på uddannelse skære på transporten til uddannelse skære efterlønnen væk

halvere dagpengeperioden det er jo påfaldende at høre at hver gang man så skal finansiere de her ufinansierede skattelettelser så er det besparelser og besparelser som rammer den almindelige dansker

i forrige uge et vækstudspil som netop lægger op til at skabe nye arbejdspladser det er netop et forsøg på rent faktisk

skabt arbejdspladser folk står i arbejdsløshedskøen og alligevel

halvere dagpengene og fjerne efterlønnen men jeg vil gerne

reducere udgifterne hvorledes kan ministeren være med til at reducere udgifterne i den offentlige sektor

eget ressortområde hvilke studerende er det der skal stå for skud er det uddannelser der skal lukkes eller er det

spørgsmål der faktisk bliver stillet men hvis vi nu skal fastholde

skal man skabe vækst så må det næste spørgsmål være hvordan er det regeringen vil skabe vækst hvad er det for nogle vækstudspil regeringen har lanceret for skabelsen af nye arbejdspladser

nye arbejdspladser arbejdspladser som rent faktisk vil gøre at de mennesker

og bidrage til at øge den danske skatteindtægt

jo netop det der skaber vækst det er det der skaber dynamik i samfundet og så kan vi også stoppe nogle af de her besparelser

finansierede skattelettelser for fem og tredive milliard

hvor er det de her fem og tredive milliard kroner skal finansieres vi har ikke fået noget udspil

og ministeren vil ikke svare på hvilke områder man vil reducere udgifterne kan ministeren ikke bare ganske kort og præcist

med at færdiggøre regeringens udspil til opfølgning på klimakommissionens arbejde

beslutning om den fremtidige havmølleudbygning vil indgå i oplægget med hensyn til kriegers flak sige at havmølleudvalget

anbefalet at den næste storskalahavmøllepark bliver placeret der det er der flere gode grunde til ud over at placeringen vurderes til at være den samfundsøkonomisk bedste

giver den jo også med sin nærhed til en kommende tysk vindmøllepark og med den fælles netløsning med tyskland værdifulde erfaringer

internationalt samarbejde og tekniske løsninger det vil blandt andet være nyttigt i forhold til et eventuelt kommende

de kan se potentialet i det her og har bevilget eu støtte til fælles netløsning ved parken det er derfor oplagt at kriegers flak indgår som et centralt element i regeringens samlede overvejelser om indholdet i udspillet

vil skulle tages stilling til en række forhold vedrørende projektets tekniske og økonomiske udformning herunder den detaljerede tidsplan af hensyn til beskæftigelsen kan fordel hurtigt at sætte gang i byggeriet på den anden side skal vi forberede os grundigt

og det vil jo så give grøn energi til sekshundredetusind husstande

at vi i regeringen er enige om at fremme dette projekt

kan skaffe flertal for det

jo klart nok at den dialog indleder vi naturligvis i forligskredsen

en regering lægger et udspil frem

peger den også på finansieringen krone for krone så naturligvis vil

ikke være sådan at regeringen siger lad os bygge en havvindmøllepark eller lad os kigge på at få kullene ud af af de store byer uden

vi viser hvordan vi rent faktisk gør det så det

meddelt at udspillet kommer i løbet af foråret og når man kigger ud af vinduet kan

skal have det rette analytiske grundlag på plads først efter anholt var det jo sådan

det sådan at udvalget vil barsle

april måned

også have de rette forudsætninger for så at tage debatten om tidsplan

vigtigt for mig som jeg også var lidt inde på i mit første svar

ja vi skal i gang hurtigt men vi skal jo altså også gøre det på en sådan måde at vi ikke gentager det som der var med hensyn til anholt man